færre er uden arbejde ledigheden er nu lavere end i mere end fem år

boligmarkedet er også i bedring priserne er begyndt at stige igen det samme gør investeringerne og det samme gør eksporten virksomhederne har fået mere at lave udviklingen ude i verden betyder selvfølgelig noget for os sådan vil det altid være for danmark

den højere dollarkurs gør det nemmere for danske virksomheder at sælge deres varer

dermed har til andet forbrug usikkerheden om økonomien er blevet mindre men den er selvfølgelig ikke forsvundet genopretningen i euroområdet har

og den opgave løser

styrker vores reformer grundlaget for

og at vi kan få et nyt holdbart opsving i dansk økonomi vi

det har vi gjort med de store vækstplaner fra

bedre vilkår for at skabe arbejdspladser i danmark

kort sagt tegnene på fremgang i dansk økonomi er blevet tydeligere vi er godt

krise bag os men det er fortsat vigtigt at vi understøtter fremgangen de offentlige investeringer er historisk høje vi gør simpelt

inden for ansvarlige rammer i nullerne

jo at budgetoverskridelser var reglen snarere end undtagelsen vk regeringen lod de gode tider løbe løbsk nu har vi en budgetlov som sikrer

til eksperimenter derfor skal vi

og udvikle vores velfærd

der er gået nemlig spørgsmålet om hvorvidt det i tilstrækkeligt omfang kan betale sig at arbejde

udelukker vi bestemt ikke fremadrettede skattelettelser tværtimod vi synes der er et udtalt behov for at folk med små arbejdsindkomster får skattelettelser

det forhold at vi synes det bedre skal kunne betale sig at

den ene er den helt oplagte og det

mig sikker på at vi er enige om at det jo har en selvstændig værdi for det

menneske at arbejde og være en del af et aktivt fællesskab at føle sig værdsat at have kolleger den anden del

er jo at det er godt for statskassen hvis nogle flere arbejder og vi har jo det udtalte problem i danmark at vi har op mod ottehundredetusind i den arbejdsdygtige alder som er parkeret på kanten af arbejdsmarkedet og som er på offentlig forsørgelse og det fører jo så i virkeligheden hen til det tredje nemlig at hvis der er et opsving at gribe ud efter

skal vi også være i i stand til det og det fordrer i hvert fald

som jeg ser verden at vi

får flere af de mennesker der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet ind på

mellem offentlig forsørgelse og så lønarbejde hvis det arbejde man kan få

en relativt lav men selvfølgelig overenskomstdækket løn

bare spørge statsministeren om statsministeren vurderer at vi har den rigtige balance nu med det snit der er lagt niveauet for overførselsindkomster skat med videre mener statsministeren så at det i det her land anno to tusind og femten i tilstrækkelig grad

vi ikke mener at nulvækst er vejen frem men tværtimod mener at man skal udvikle vores velfærd men det betyder ikke at vi for evig tid har udelukket skattelettelser vi har

være en økonomisk fordel ved at arbejde

skattereform i to tusind og tolv sammen med venstre den er ikke fuldt indfaset endnu men der gik vi jo målrettet efter at det bedre skulle kunne betale sig at arbejde og det lykkedes jo sådan set også at komme godt i vej med nogle af de udfordringer der var så

af den gruppe sådan at det nu for en større gruppe kan betale sig at arbejde

jo huske på at vi stadig er ved at indfase skattereformen og når vi har gjort det

vil det øge gevinsten ved at være i arbejde

for helt almindelige danskere og frem mod to

to og tyve hvor det hele så er indfaset vil der komme yderligere oven i det

er det bestemt en problemstilling som regeringen har taget alvorligt og vi har også gjort noget

en situation nu hvor det i et vist omfang kan betale sig at arbejde jeg har også noteret mig at statsministerens partifæller jo i ugens løb har gjort sig

når når vi har fokuseret på den problemstilling at der altså ligger noget der minder

om om tusind kroner i gevinst og jeg vil egentlig gerne prøve på at komme lidt tættere på hvordan statsministeren vurderer det her fordi tusind kroner i gevinst og det er så i øvrigt en gevinst der slet ikke vokser medmindre man kommer op på et meget

meget stort beløb i indtægt svarer til at forskellen ved at være på kontanthjælp og så tage et arbejde på et lavtlønsområde er seks kroner

om statsministeren vurderer at seks kroner i timen er en tilstrækkelig

man sig ikke så meget med dem der havde de laveste indkomster og da venstre troppede op til skatteforhandlinger med

havde venstre ingen måde travlt med at kigge på beskæftigelsesfradraget næh igen foreslog de lempelser i topskatten

og ikke de laveste indkomster heldigvis var det så os der sad i regering på det tidspunkt og vi foreslog det med at øge beskæftigelsesfradraget også for de enlige forsørgere og

ind i den her debat om hvorvidt det kan betale sig at være på arbejdsmarkedet når man er på kontanthjælp jeg glæder mig over at venstre

i lang tid rejste venstre jo rundt med at man skulle tjene femogtredivetusind

at par hvor begge var på kontanthjælp skulle tjene femogtredivetusind

være på arbejdsmarkedet det rigtige tal var sekstentusinde og tohundrede

men det glæder mig hvis venstre nu igen fordi man har

skal man op og tjene et beløb i størrelsesordenen

jeg nu bare spurgte om var at

bare igen synes statsministeren at en gevinst på seks kroner i timen ved at komme i beskæftigelse frem for at være

på kontanthjælp er en tilstrækkelig stor

som ellers har været på kontanthjælp er værd

snakke om

til dommer over hvad der er et stort eller lille beløb

så kan det betale sig at arbejde det ville klæde venstre hvis man sagde at man har taget fejl

og så kunne man håbe på i fremtiden at venstre har et lidt mindre afslappet forhold til hvordan man bruger

jeg væsentligt at diskutere det her

sammen afspejler jo at vi ikke har nogen forklaring fra venstre om hvad de egentlig ønsker

at

ægtefælleafhængigheden i kontanthjælpssystemet for det

man skal tjene meget mere for at få en gevinst derfor kunne jeg

så snakker vi på en helt anden måde end vi har gjort hidtil

det er fint nok at man skal forsørge hinanden

synes statsministeren at en gevinst på seks kroner i timen ved at flytte sig fra kontanthjælp til arbejde

engang svare på så nu stiller jeg da lige spørgsmålet

og det gør jeg selvfølgelig fordi vi må konstatere at på trods af at vi har lavet de ting med regeringen som har gjort at der nu er opstået en lille gevinst så

hvilket jo betyder at vi har set en stigning i antallet af familier på kontanthjælp

får i titusind kroner mere om måneden end da jeg var statsminister

ikke mange af dem på at regeringen har indfriet sine løfter

sig selv om om statsministeren kan komme i tanke om andre familier som har haft en tilsvarende indkomstfremgang under den her regering

tre børn kan oppebære samlet set

jeg spørger fuldstændig stille og roligt og statsministeren må jo mene hvad hun vil mene men det ville bare være rart at høre hvad

om statsministeren synes der er et problem her er det beløb på fireoghalvtredstusindtohundrede og femten kroner et problem er det ligesom det skal være eller skal det være højere eller

er seks kroner i timen

at stå op om morgenen transportere sig på arbejde aflevere børn i daginstitution være på arbejde hele dagen

for debatten i danmark her og nu

i den stort anlagte kampagne

ikke kan betale sig at arbejde

fejl en stort anlagt annoncekampagne hvor man decideret tager fejl

her sag er at

at en flygtningefamilie på kontanthjælp har fået en samlet indkomstfremgang på titusind kroner om måneden under den her regering og at en kontanthjælpsfamilie med børn har fået fordoblet deres rådighedsbeløb

kontra det man skal gøre vi synes vi skal gøre noget mere end det vi har gjort vi synes at seks kroner i gevinst i timen er for småt og det undrer mig at jeg ikke kan få statsministeren til overhovedet at forholde sig til det altså derfor spørger

ja det bliver vel så måske for næstsidste gang det bliver for sidste gang

får et svar er statsministeren tilfreds med at mennesker der flytter sig fra kontanthjælp og tager et forefaldende arbejde til en relativt lav løn men dog overenskomstdækket

vi har gennemført en anden modregning i forhold til kontanthjælp hvis man får et arbejde

netop sikret at det i højere grad i dag kan betale sig at arbejde end dengang herre lars løkke rasmussen var statsminister

der optager os og i modsætning til

har været statsminister og som derfor er i en situation hvor gevinsten ved at flytte fra sig fra det ud i et arbejde

mindsteløn er meget meget lille seks kroner i timen

et loft når vi snakker flygtninge som er i en midlertidig situation har vi jo peget på at man kunne tage afsæt i de regler vi har

vi har peget på at man så burde give en sprogbonus sådan at folk der kommer til danmark som flygtninge hurtigere kan gribe ud efter det danske arbejdsmarked men vi snakker jo for døve ører i den forstand at statsministeren slet ikke mener at der er et problem og jeg skal afstå fra at stille spørgsmål jeg konstaterer bare at

jamen det er så den man kan få og det er den man vil stille sig tilfreds med

om fattigdom er den rigtige vej til at sikre integration

stor debat om det her i de seneste dage så må vi også konstatere at der ikke er noget der tyder på

og andre hensyn end det som herre lars løkke rasmussen er optaget af

og jeg må bare konstatere at vi i dag næsten har fået venstre til at sige

ikke kunne betale sig at arbejde var forkert

at ikke vil indrømme over for mig og over danskerne at det kun er tusind familier vi taler om

det første gang vi mødes i den her sammenhæng og jeg tror bare det er vigtigt at understrege

også i forhold til hvordan vi sikrer det jødiske samfund i danmark det er forhandlinger der er meget vigtige for dansk folkeparti og det er forhandlinger vi håber ender i et godt resultat til fordel for danskernes tryghed

kommer der jo nye forhandlinger så

stort flertal i folketinget får taget de nødvendige initiativer

indledning nemlig det her med at statsministeren gør sig til talsmand for en ansvarlig økonomi det har vi jo debatteret nogle gange hernede jeg tror at senest vi havde en spørgetime diskuterede vi det her med at når vi taler om asylområdet eksempelvis flygtningeområdet så er den ansvarlige økonomi at vi i to tusind og elleve havde udgifter hvis man sådan gør det sammenligneligt op på to

milliarder to milliarder som i to tusind og femten forventeligt er ni

en kæmpemæssig opgave og regeringen vil oven i det have at man skal finde arbejde til de her mennesker nærmest med det samme jeg vil spørge statsministeren om hun mon ikke er enig i

mariana stoyanova asylchef for røde kors i bulgarien der taler i københavn her i dag

i flere år har tyskland og sverige stået øverst på listen over lande som flygtninge har haft som målet for deres flugt men i de seneste to år er danmark rykket op på listen over lande som er attraktive mål for flygtningene det skyldes blandt andet den gode modtagelse asylansøgere får her i landet samt de høje sociale ydelser

sikre at vi har nogle asylregler som sikrer at vi også kan håndtere det antal mennesker

det er også derfor at regeringen har lagt en stramning af asylreglerne frem så vidt jeg husker er det den første stramning i ti til tolv år vi lægger frem og det er jo netop fordi

vi også ønsker vi skal følge med og det må være muligt at have en balance hvor vi på den ene side selvfølgelig behandler de mennesker der kommer til danmark ordentligt sikrer at de så hurtigt som muligt kommer ud på det danske arbejdsmarked og kommer til at bidrage til det danske samfund men på den anden side også kan følge med og det

ole hækkerup har været inde på hvor han

lige på dette område betyder signalerne også meget det er desværre vores erfaring at sådan fungerer det der sidder menneskesmuglere i den anden ende og slår mønt på hvor det er lettest at få

mariana stoyanova er inde på

de høje sociale ydelser der er afgørende for hvor mange der søger til danmark

kommunerne nu skal boligplacere og så videre

udfordringer så er det jo nærliggende at spørge statsministeren om hun ikke

starthjælpen var jo en ydelse som var lavere end kontanthjælpen den har regeringen

med det samme og dermed får en

på over titusind kroner om måneden det er jo nærliggende at tro at det har haft en stor effekt

hvor mange der søger hertil vil statsministeren være med til

at han skulle rose regeringen for at gennemføre den stramning og det ville måske være lidt

den stramning som jo er den første stramning i tolv år

den primære årsag er

er borgerkrig i syrien og at rigtig mange mennesker

nogle af dem kommer så til danmark vores budskab er jo egentlig enkelt for det første har vi strammet reglerne for at få asyl

mennesker der kommer til danmark hurtigst muligt kommer ud

ud på arbejdsmarkedet og hurtigst muligt blive en del af det danske samfund det var det jeg sagde i min nytårstale og det er det

regeringen inden inden længe fremlægger forslag

statsminister blev statsminister så har vi en asylchef fra røde kors der siger at det blandt andet skyldes de højere sociale ydelser som man giver i danmark så spørger jeg statsministeren om regeringen vil være med til

lov her i landet indtil den nuværende regering

den ændring som regeringen har foretaget har jo givet en gennemsnitlig flygtningefamilie en stigning i indkomsten månedligt på over titusind kr og hvis man

hvor mange der søger til danmark så er det da nærliggende

en sammenhæng derfor spørger jeg bare statsministeren vil statsministeren så være med til at revurdere sin politik på det her område og være med til at genindføre starthjælpen så vi kan få asyltallene

danmark ned og dermed også gøre det muligt for kommunerne

en afvejning som vi er optaget af

fattigdom er heller ikke løsningen

genindføre starthjælpen vi synes det var en dårlig idé

statsministerens fokus på de mindste og

at sætte en milliard kroner af til flere voksne i vores vuggestuer og børnehaver

at regeringen ikke har tænkt sig at der skal afsættes midler til at ansætte flere voksne i vores daginstitutioner

med at bupl lancerer en større undersøgelse

hvor der måske er otte ni børn på en stue hvor der sidder

er nødt til at skifte bleer det betyder så

det betyder altså noget at der er flere voksne for vores børn

har ligget stille men regeringen gør selvfølgelig som vi har sagt vi

kommer med et udspil omkring vores børn

i arbejde med det samme

for at få folk i arbejde mange indvandrere og asylansøgere har stået uden for arbejdsmarkedet i over ti år og det skyldes en forfejlet asyl

integrationspolitik fra en borgerlig regering

på den ene side ser at rigtig mange job

er besat af udenlandsk arbejdskraft

vi på den anden side ser at indvandrere og asylansøgere har rigtig svært ved at få arbejde

at for eksempel en rumæner rejser helt til danmark for at få arbejde mens flygtninge

meget stort antal står uden for arbejdsmarkedet

tror at regeringen taler med interessenter om

på beskæftigelsesministerens bord

nogle mennesker som regner med at de skal bidrage til det danske samfund og de skal ikke leve på kanten af det danske samfund nej de skal tværtimod bidrage til fællesskabet det betyder at de hurtigst muligt skal lære sproget

kollegaer de skal opleve hvordan vi gør tingene her i danmark

hvis ens kompetencer kan bruges på det danske arbejdsmarked så hurtigt som muligt

af de arbejdsopgaver som vi alligevel skal have klaret i vores samfund og

så lægge en plan frem for hvordan det kan ske men det bedste er selvfølgelig hvis man kommer ud på en dansk arbejdsplads

nogle områder som egentlig ikke er almindelige

i statsministerens nytårstale var spørgsmålet om vækst

at det ser positivt og det går bedre i danmark det er

hvornår kommer regeringen med noget på vækstområdet vi har brug for nye arbejdspladser hvornår kommer regeringen med noget på børneområdet og hvornår kommer regeringen med noget på integrationsområdet så vi kan få vores flygtninge og asylansøgere i arbejde for

meget præcise med at vi ikke ønsker at gentage fortidens fejl men at de mennesker tværtimod skal ud på arbejdsmarkedet

nyttejob der vil være forskellige indgange til det danske arbejdsmarked

selvfølgelig er at man kan komme ud i et helt almindeligt job og begynde at bidrage til det danske samfund

i al den tid men sådan er det jo rent faktisk ikke for de de initiativer som vi tog i både

og beskæftigelse og som jeg sagde i min nytårstale nytårstale

kommer vi også til her i løbet af foråret

er steget mens den her regering har været ved magten så

at fortælle at en af hovedårsagerne til at flere mennesker er kommet på kontanthjælp

faldet ud af det dagpengesystem som herre lars løkke rasmussen

vigtige ting i de her dage og jeg vil bruge spørgetiden på to forskellige temaer det første jeg vil spørge til er de konflikter som lige nu foregår i flybranchen vi oplever jo desværre

meget ubehagelig og

som sådan gennem forskellige manøvrer pres og trusler forsøger at gøre op med ordentlige løn og arbejdsvilkår for ansatte i branchen og som forsøger at gøre op med ansattes ret til forhandling af aftaler og jeg synes jo nok det værste eksempel er

som vil etablere sig i danmark men som nægter at acceptere de regler og overenskomster som vi har her i landet

og som lønmodtagerne i danmark jo har kæmpet i generationer for at opnå lige nu er det så norwegian som skaber problemer og utryghed fordi selskabet gennem nogle manøvrer med nye datterselskaber vil

det har så presset piloterne til at strejke med det resultat at en masse kunder herunder danskere er ramt derudover bruger selskaberne så

til at flyve en række af de ruter

lønmodtagernes vilkår vilkår de forsøg der

på at presse løn og arbejdsvilkår ned er dybt usympatiske

set også at selskabets brug af skruebrækkere i forhold til at udføre konfliktramt arbejde

den svenske socialdemokratiske statsminister stefan

i fagbevægelsen forleden meget klart sagde

skruebrækkere for ussel jeg vil gerne høre om statsministeren er enig med sin svenske kollega og partifælle og også vil tage

lidt afslappet forhold til tallene så tak

først sige at min grundholdning er den at det arbejde der udføres i danmark

udføres på ordentlige løn og arbejdsvilkår det er det vi

skal udføres på ordentlige løn og arbejdsvilkår men jeg tror

vigtig del af den danske arbejdsmarkedsmodel at regeringen ikke blander sig i arbejdskonflikter der er tale om en arbejdskonflikt og som alle andre gange hvor der har været en arbejdskonflikt

på et mere klart svar i forhold til de her ekstremt aggressive internationale flyselskabers angreb på lønmodtagernes rettigheder

kollega men jeg vil skifte spor jeg vil spørge

terrorpakke fordi den vil lade forsvarets efterretningstjeneste aflytte danskere i udlandet uden at indgrebet skal godkendes af en uafhængig domstol den her kritik er kommet

fra en række ledende juridiske eksperter som jo altså siger at det her simpelt

fordi det er fuldstændig fundamentalt eller centralt i et demokrati en retsstat at man selvfølgelig skal forbi en dommer og jeg synes det er vældig fornuftigt og klogt at bruge overvågning som redskab i den her kamp mod terror alt andet ville være tåbeligt men jeg kan simpelt hen ikke se problemet i at man lader en dommer komme ind over man har oven i købet mulighed for at gøre det med

tilbagevirkende kraft mit spørgsmål er gør det slet ikke indtryk på statsministeren at de fremmeste juridiske eksperter har kritiseret regeringens forslag voldsomt

enig i og jeg synes ikke det er sjovt overhovedet så jeg har ikke trukket på smilebåndet i forhold til det konkrete spørgsmål om

krav om retskendelse altså at vi skal have vores grundlag på plads

nogle mennesker der er vokset op

eller fremmedkrigere eller hvad man nu vil kalde dem som

mener vi at der er behov for at vi får endnu bedre muligheder for

følge udenlandske ekstremister i syrien og de skal selvfølgelig også have mulighed for at følge danske ekstremister i syrien og det skal de gøre på et tidligere tidspunkt end man normalt ville kunne få en

jo sige at i den tidlige fase hvor vi ønsker at kunne overvåge folk mere

mistanke eller et tidligere strafbart forhold derfor er det her

redskab i en situation hvor

politiet lave indgreb over for borgere uden at man får en dommer ind over oven i købet har man mulighed for at gøre det med tilbagevirkende kraft

er ærgerligt at statsministeren ikke sådan svarer på hvad problemet er i at få det forbi en dommer jeg ved at statsministeren tidligere har været ude med en historie om at med de nuværende regler så er forsvarets efterretningstjeneste nødt til at afbryde en telefonaflytning af udlændinge hvis der kommer en dansker på linjen den oplysning er blevet undsagt af en række eksperter

ikke korrekt at det er tilfældet statsministeren har så afvist over

for min kollega fru pernille skipper at svare i folketinget på om statsministeren fastholder den her oplysning eller om statsministeren erkender at hun lige fik strammet skruen det synes jeg egentlig er mærkeligt og derfor vil jeg gerne spørge

afklaring af en situation hvor man

vi gerne vil have den mulighed for at man selv om man ikke har mulighed for at få en dommerkendelse fordi

og jeg synes at jeg svarer meget klart

undersøge hvem de her mennesker kommunikerer med selv om de er danskere så at sige

effektivisere den offentlige sektor

hvorfor statsministeren griner over sit eget svar

at føre nogle af de her penge tilbage til at løse den problemstilling som

fra venstres side men som vel egentlig også ligger regeringen på sinde nemlig

vi får flere i arbejde og der viser tallene

sektor på at sænke registreringsafgiften på biler

niveauet for hvornår topskatten sætter ind eller at lette skatten i bunden og så videre det her er noget der virkelig giver noget

bruge pengene på det i stedet for bare at opfinde nye opgaver

har gjort hidtil skal vende hver krone i den offentlige sektor vi lægger op til at man kan effektivisere

at man kan gøre det i den størrelsesorden som liberal alliance lægger op til for det mener vi rent faktisk vil forringe servicen offentlige sektor

som liberal alliance er optaget af at vi kan undvære hver tiende i den offentlige sektor for det

det forringe serviceniveauet hvis man undværer hver tiende i den offentlige sektor

til registreringsafgiften som jo egentlig var det

det er beregnet drejer det sig om atten milliard kroner om året hvis man så lægger det oven i det som jeg også kan forstå der er et beslutningsforslag fra liberal

at fjerne brotaksten fra storebæltsforbindelsen

at den her regering faktisk også mener der kan effektiviseres uden at det koster noget på serviceniveauet den eneste uenighed der er

kan lade sig gøre uden at velfærdssamfundet falder sammen

men hvorfor ikke tage fat i den kommission og tage det udgangspunkt at vi kan gøre noget her og så reservere midlerne til at sænke skatterne sådan at vi kan komme derhen hvor vi løser det grundlæggende problem for de mennesker som har været så meget i fokus i de her uger nemlig at de skal flyttes fra en overførselsindkomst og i beskæftigelse det er

sænke skatterne øge beskæftigelsen det giver en langt højere indkomst og så er vi egentlig fri for at diskutere hvor meget man får ud af at være på en

var en lille tendens til og så har jeg

ikke mener at han får svar på sit spørgsmål om registreringsafgiften

drejer sig om et mindre provenu for staten på atten milliard kr og

rigtig kommer ind og adresserer det rigtig ulykkelige ulykkelige terrorangreb som

danmark oplevede sidste gang blev

andet stillede spørgsmålet er det godt nok det beredskab vi har er det godt nok og er vi sikre nok

i paris og oven på det

ikke men statsministeren så dengang ikke nogen grund til ændringer

i efteråret i vores to tyve plan som vi også har

sagt at vi ønsker mere politi at vi ønsker flere nærpolitistationer og at vi ønsker at de imamer som prædiker had

til tre milliard kr som indeholder flere ressourcer

redningsberedskabet

kroner i nye penge

er grundlaget for den terrorpakke vi har lagt frem nu

terrorangrebene i paris tog vi jo hånd om at spørge om er yderligere ting vi kunne sætte

et robust værn mod

terrorangrebet i københavn jo også at vi har

i øjeblikket og det gør vi henholdsvis i politiforligskredsen og i forsvarsforligskredsen

frem i dag at der er tale om nye penge til politiet i to tusind og femten

folkeparti rent faktisk ønsker at få flere penge altså

nye penge det er en bevilling der ikke ville være der hvis vi ikke

det er også derfor jeg håber på at folketingets partier

til i folketinget og det der kan undre mig i den her sag er

statsministeren synes at det er rimeligt at vores politi selv skal være med til at betale for de ekstra initiativer som nu sættes i gang vi

justitsministeriet få klarhed over om det kommer til at gå ud over andre politimæssige opgaver

at statsministeren og justitsministeren tog

kommer fra politiet selv og det er derfor vi

og vi frygter når vi kommer længere hen at man endnu en gang

kan få lov til at udføre de opgaver vi gerne vil have

meget snak og ikke særlig meget konkret forpligtelse

venstre og andre partier

proces end bare komme ned i folketingssalen og få stemt de der ting igennem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

forretningsordenen har afgivet beretning om blekingegade kommissionens

bringer mig herop er at vi har anmodet om

juridisk assistance til udarbejdelse af et ændringsforslag som betyder at

implementeres som en del af loven det vil være en klar forbedring

intelligent og god grænsekontrol til gavn for danmark og til gavn for danskerne

i flere omgange og vi har fået

vi har spurgt i retsudvalget men har altså fået

det er politisk motiveret modvilje imod at yde et parti som df assistance eller om det er mangel på evne og kompetence

motiveret modvilje mod at yde

spørger vi undrende hvorfor justitsministeriet ikke vil hjælpe jeg synes egentlig at der var gode takter da den nuværende

at der skulle være samarbejde mellem justitsministeriet regeringen og de øvrige partier

kan vi heller ikke forstå justitsministeriets vanskeligheder derfor har vi så selv udarbejdet et ændringsforslag

at implementere aftalen om permanent toldkontrol

vi har fået hjælp da nu justitsministeriet ikke

lovsekretariatet hvilket vi er glade for tak for det herfra men altså

justitsministeriet ikke vil eller ikke kan hjælpe det

være at justitsministeren ville svare

i dag handler om bedre kontrol ved vores grænseovergange og ikke om toldkontrol og hvis man ønsker en øget toldkontrol

ligger det et andet sted end i lovforslaget her derudover har justitsministeriet vurderet at hvis man ønsker at genindføre den toldkontrol som

mest effektive måde at bekæmpe hverken illegal indvandring eller grænseoverskridende

har været kommunikeret klart nok at der ikke har været behov for at tilføre lovhjemmel og at det er en helt anden lovgivning det vedrører end den vi behandler her skal jeg selvfølgelig beklage

folketingets medlemmer og partier også hvad angår udarbejdelsen af

begrundelse herfor ej heller inkompetence det er alene et spørgsmål om praktik og teknik hvis ikke det har været formidlet godt nok skal

ønsker effektivt at styrke kontrollen ved vores grænseområder skal man fortsat stemme for forslaget her jeg har en

tro på grundlæggende tro på at det her i øvrigt vil være meget mere effektivt end det

får vi sikret med lovforslaget her og jeg håber selvfølgelig også på trods af en teknisk disput

i lighed med andre partier vil stemme for forslaget her sådan at vi sikrer en mere effektiv kontrol med vores grænseovergange

i forhold til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og illegal

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør

ordet til klima energi og bygningsministeren

så skal vi have lidt ro i salen

hvis man vil tale herinde må man gå

ligesom en række andre eu lande anvender stadig mere biomasse i energiforsyningen og at udledningerne fra afbrændingen regnes som

og logikken er at det er et sektoropdelt regnskab hvor drivhusgasudledningen fra biomasse medregnes når biomassen fjernes fra for eksempel skoven

skovbiomasse eller fra marken hvis det

udledninger fra høstmaskinerne medregnes i transportsektoren udledninger fra gødskning medregnes i landbrugssektoren

udledninger af drivhusgasser fra biomasse og fossil energi bliver gjort op når det handler om hvordan de bliver forarbejdet og tilvejebragt udledningerne bliver her gjort op inden for de relevante sektorer for eksempel transport i de

forskel på hvordan udledningerne bliver gjort op når biomassen og den fossile energi bliver brugt udledningerne fra biomasse bliver regnet med når biomassen

marken osv men udledningerne fra fossil energi som kul bliver regnet med når det bliver forbrændt rapporteringen til fn

skabe et samlet og fuldt overblik over de globale udledninger og for at kunne følge udviklingen i det enkelte lands

enhedslisten foreslår her

en slags livscyklusvurdering af forskellige biomassekilder og livscyklusvurderinger

velegnede når vi sammenligner forskellige typer af brændsler de kan anvendes til analyseformål men de kan på ingen måde sammenlignes med de opgørelser vi har i det nationale drivhusgasregnskab regeringen fik udarbejdet en række livscyklusvurderinger på bioenergiområdet som led i energiaftalen fra to tusind og tolv og tilgængelige på energistyrelsens hjemmeside resultaterne viser at

væsentlig forskel på klimaeffekterne ved brug af forskellige typer biomasse over en given

regeringen mener ikke at mere detaljerede livscyklusvurderinger

yderligere til at sikre at vi anvender bæredygtig biomasse i

fastslå at området har regeringens fulde opmærksomhed

det fordi biomasse spiller en stor rolle i opfyldelsen af danmarks klima og energimål

opmærksomme på at ikke alle lande medregner fjernelsen af biomasse eller har reduktionsforpligtelser under for eksempel kyotoprotokollen derfor er der tale om en helt reel problemstilling som vi anerkender og derfor arbejder danmark også på at sikre

biomasse er bæredygtig og med til at reducere de globale udledninger af drivhusgasser vi arbejder for en global ambitiøs klimaaftale der sikrer at alle væsentlige udledninger er omfattet

samtidig arbejdet for at der bliver fremsat bæredygtighedskriterier på eu niveau der sikrer at alle eu lande anvender bæredygtig biomasse

vist sig at der ikke er tilstrækkelig tilslutning blandt de øvrige eu lande til fælles regulering af bæredygtig biomasseanvendelse på nuværende tidspunkt kommissionen har meldt ud at der komme et forslag til ikrafttrædelse på denne side af

og tyve så vi har blandt andet af den årsag opfordret den danske energibranche til at fremlægge bæredygtighedskriterier for fast biomasse vi støtter op om branchens frivillige aftale fra

tusind og fjorten der understøtter anvendelsen af bæredygtig biomasse i den danske energiforsyning

lad mig til sidst takke for forslaget jeg håber at drøftelserne i dag gør det klart at når regeringen ikke støtter enhedslistens

ikke fordi vi er uenige i behovet for at vi i danmark kun anvender bæredygtig biomasse tværtimod men vi mener ikke at nye livscyklusvurderinger

ligesindede lande og i samarbejde med branchen medvirker til

co

reelt har forslaget ingen relevans eller i hvert fald ingen miljøgevinst enhedslisten mener ikke at de internationale klimaaftaler hvori brug af biomasse er

det er grunden til at man vil have indregnet

erstatter i dag fossile brændsler som kul og gas og

sammen med vindkraft en af de største byggesten i vores danske grønne omstilling at omstille kraftværker til biomasse er et af de største tiltag i den energiaftale som venstre indgik med regeringen de konservative og dansk folkeparti i to tusind og tolv og som enhedslisten senere også tilsluttede sig dansk energi og dansk fjernvarme offentliggjorde i december sidste år en brancheaftale hvor branchen stiller krav til at den biomasse der bliver

de danske kraftværker er bæredygtig så man både

deres betragtninger om at afbrænding

at brancheaftalen bygger på den strengeste

at smidiggøre processen med at at indføre fælleseuropæisk regulering på området på sigt vi mener derfor at eventuelle tiltag og regulering af biomasse bør ske på eu niveau og ikke ved danske særkrav danske særkrav til blot vanskeliggøre indkøb af biomasse til danmark uden at føre til mere bæredygtighed i venstre må vi konkludere at enhedslistens beslutningsforslag er kompliceret og omkostningstungt

er for nogle miljømæssige gevinster man får ud af biomassen derfor er den her diskussion

velkommen det er

i den forstand at de bliver talt med i arealanvendelsen i landbrugssektoren og

man skal ikke kontere ting to gange

selvfølgelig den anden udfordring at

kan regne ud at hvis vi ikke har hentet biomassen lige rundt om hjørnet og er sikre på at den bliver plantet igen har vi et klimamæssigt problem og en udfordring det er derfor at regeringens og socialdemokraternes holdning i den her sammenhæng er at vi bliver nødt til at forfølge et internationalt spor hvor vi sikrer at

skal leve op til nogle bæredygtighedskriterier det er det som branchen nu har taget initiativ til og

set ikke vi bliver færdige med lige foreløbig men i første omgang synes vi det er fornuftigt at branchen har taget initiativ til at sige hvad

til for at biomasse kan betragtes som bæredygtigt men det er også klart

hvis vi kan få internationale aftaler på plads

ligegyldigt hvor i verden man henter de her ting skal de leve op til nogle ganske bestemte krav

glad for at vi får diskuteret hvilke krav vi har til biomasse når vi

en klimagevinst men vi mener ikke at

det der med enhedslistens forslag lægges op til er nødvendigt dels fordi vi synes at

den brancheaftale der er

en aftale på eu plan og vi har faktisk også fået meldinger om at det har man ikke tænkt sig at fremsætte det skal jo ikke forhindre os i at presse på men det er vigtigt at vi i den periode hvor vi ikke har en aftale har noget andet at sætte i stedet for og der har branchen så lavet en aftale og hvis det

beslutningsforslag lægger op til det er jo netop at lave et andet slags tællesystem om man vil altså en livscyklusanalyse på hver af de her

for en kontrol vi har med om de lande vi importerer fra

omfattet af kyotoprotokollen og alle de der ting er selvfølgelig relevante kriterier at diskutere

er korrekt sat op så tak til

den diskussion til debat

interessant hvis man man går meget op i det her med

danmarks udledning er forsvindende lille i globalt perspektiv

beslutningsforslaget her kunne ændre hvis det blev vedtaget er

egentlig ikke nogen grund til at at støtte beslutningsforslaget

for regeringen og venstrefløjen

ændre regnemetoder og dermed

vil jeg vil jeg tro at regeringen ville gå i gang med at planlægge endnu flere vindmøller end det allerede er tilfældet og

end vi allerede har det synes vi i dansk folkeparti ville være en skadelig udvikling og derfor

vil vi ikke belaste regeringen med at skulle ændre regnemetode

er den nuværende regnemetode måske den mindst belastende for vores energipolitik og

giver vi regeringen en hjælpende hånd her ved at sige nej til

har lavet om hvad det vil sige at anvende bæredygtig biomasse regeringen har forsøgt at få en lignende ordning på eu plan det er ikke lykkedes endnu men vi fortsætter arbejdet med det enhedslisten

her beslutningsforslag at lave yderligere beregninger af

danmark bruger de regnemetoder som fn og eu har sat sammen og det mener vi at det giver mest mening at holde sig til derfor stemmer vi nej til beslutningsforslaget

om om vi har de rette tal i danmark altså vi har jo faktisk to tal i danmark vi har det tal vi indberetter til

og det følger de internationalt aftalte regler om

jo klart at det er højere fordi hver gang man brænder af også når man brænder biobrændsler af

derfor ligger det faktiske jo højere

i hvor høj grad

diskussionen

sådan set allerede lavet nogle analyser af

grundene til at at sf anbefaler at sige til

brændsler hvordan de forskelle er der er også

er produceret i danmark og hvor man kan argumentere på én måde eller om

andre steder fra som også herre jens joel var inde på derfor har man brug for nogle bæredygtighedskriterier

det er jo bare lidt træls for at sige det på jysk

faktisk at opruste vores viden

noget der bygger videre på brancheaftalen altså hvordan kunne det blive bedre hvordan kunne man arbejde videre med noget der er mere

varer jo mange år inden det suger lige så meget op så det er jo noget med for eksempel antal hektar som man planter mere end det man fælder for at tage den del af regnestykket med og der er mange andre dele ligesom bæredygtighedskriterier for os jo også handler om andet end energi men min opfordring er sådan set til regeringen

arbejde på at se hvordan man faktisk kan videreudvikle det her så det bliver så retvisende som muligt det var noget man godt kunne gøre fra dansk side også for at påvirke eu til nogle bæredygtighedskriterier det sidste jeg så vil sige noget om

ret meget i den danske omstillingsproces

så rigtig meget biomasse inde i de næste år

har vi gjort fordi det er en fornuftig måde

udnytte den kapacitet vi har stående i kraftværkerne når vi afvikler kul og i stedet for tager biomasse det er et fornuftigt træk men spørger

to tusind og tredive så tror jeg da at vi skal satse på at vores biomasse er betydelig mindre at

baseret på importeret biomasse

baseret på egen men efter min mening øget anvendelse af biomasse og vi har været rigtig dygtige til at selektere

biomasser der er gode til hvilke ting

bruge dem enhedslistens forslag tager jo fat på nogle af de her diskussioner til gengæld synes jeg ikke

præmissen for vores energipolitik

at man skal nå et bestemt tal på et bestemt tidspunkt tænk hvor mange gange argumenterne herinde energipolitisk

så og så meget i procent for at nå et eller andet tal altså tallene får ligesom

egen magi og derfor er det jo utrolig tankevækkende

enhver tvivl at skovning og behandling af biomasse til træpiller eller andet og transport udgør en stor del af energiindholdet i biomassen i ingeniøren kan man læse at det sandsynligvis er op mod ti procent hertil kommer den såkaldte kulstofgæld som ikke er medregnet

tidsrummet mellem at biomassen frigiver

på at konvertere vores kraftværker fra kul og gas til biomasse samtidig med at vi linder mere

disse enorme ændringer i kraftværkssektoren som vi nu er i gang med skyldes jo hele vores tilskuds og afgiftssystem vi ved alle at en tredjedel af kraftværkerne jo har drejet nøglen om blandt andet på grund

forværrer vi den globale opvarmning på grund af mere

at vi teoretisk kan argumentere for at de foretagne investeringer er bæredygtige og det er

iluc indirect land

som det vel hedder hvor situationen er den at der også indirekte er virkninger af det her for hvis man skubber folk væk

afgrøder og man er nødt til

så kan man jo altså indirekte være med til

det altså er op til en bureaukratisk definition om man er et godt menneske eller et skidt menneske om man gør noget godt eller noget skidt det beror altså på en definition

vi jo konstatere jeg synes det med al tydelighed viser at vi skal være påpasselige med for ensidigt at topstyre udviklingen på det her område så længe det betyder at skatteborgerne eller forbrugerne skal betale for festen folk må gøre nøjagtig hvad de selv vil med de motiver der driver dem for deres egne penge

så fred med det men når vi herindefra foretager disse kalkuler

skal de også være på et fagligt ordentligt grundlag ellers bliver det jo pinligt vi synes som bekendt ikke at politikere skal udvælge bestemte teknologier som får en bestemt støtte på nogle bestemte tidspunkter

det bør markedet i langt højere grad tage sig af for eksempel i nogle udbudssituationer som vi ser i england

skal det være ordentligt og hæderligt og hænge sammen med virkeligheden fordi det er hele præmissen for energipolitikken så derfor synes vi faktisk at det er en relevant problemstilling enhedslisten

på markedsvilkår så derfor har de jo måttet få en

det kan være let at sige

sagen er jo at man skal styre klogt i stedet for dumt og efter min opfattelse er der meget i england der styres rigtig dumt

som har været oppe tre gange hvor det gik langt langt hurtigere end det man havde forestillet sig ganske få måneder efter at man havde vedtaget energiforliget det er hele den tænkning jeg synes er vigtig

hvilke teknologier der overhaler for lige så snart vi giver mere tilskud til nogle

som måske kunne blive rigtig godt fremover det er den synsvinkel jeg godt

det er godt nok forkert men det er nemt at regne ud

fortsætter vi med det det er det synspunkt

enhedslisten for de har gjort et fagligt godt stykke arbejde her

er det billigste det vil sige at man skifter fra vindmøller til solenergi til olie sådan at

at de kører i rigtig rigtig mange år bagefter så man hænger jo alligevel på beslutningen i nogle år er truffet og så kan det måske være et spørgsmål om det lige skal være markedsprisen den ene dag på den

forhold til den anden der afgør hvad vej man går også hvis man har en idé om at man faktisk skulle ende med at have

kombination af energiformer som gør at man har en vis form for forsyningssikkerhed

en grund til at man har forladt markedskræfter som det eneste der styrer energiforsyningen

situation hvor man ved at atomkraft får masser af statsstøtte hvor fossile brændstoffer får masser af statsstøtte

den miljømæssige belastning som anvendelsen

fører til ikke på nogen som helst måde belaster prisen

en fejl markedsfejl og så længe der ikke gøres noget for at gribe ind over for dem så er det nok lidt ved siden af at tale om at

det der skulle være alternativet til vores måde at

at overlade det til markedet men så til vores

set tager afsæt i en diskussion der har stået på ganske længe

af biomasse vi skal såmænd ikke så mange år tilbage i tiden før det blev anset for at være et meget kontroversielt synspunkt når man sagde at det at bruge biomasse altså ikke var det samme som at være

herre villum christensen i at ligegyldigt hvilke rapporter og afhandlinger man graver

man genetablerer for eksempel de skove som den biomasse man

brancheaftale som er lavet her i danmark og som indeholder en række gode og fornuftige initiativer som gør at anvendelsen af biomasse bliver mere bæredygtig end hvis man ikke havde gjort det

de punkter der handler om kulstofgæld og

det er genetableret så må man ligesom slå lidt ud med armene og

det har vi ikke rigtig styr på det kan vi måske håbe på at få engang men vi

det er selvfølgelig en kæmpe udfordring

sige at det er svært at finde biomasse som hvad angår kulstofgæld og den slags kommer i nærheden af kul og olie og gas det er så en helt anden sag der er gælden

den modsatte vej

fordi vi synes at det er rigtig vigtigt at få en diskussion af hvordan vi får inddraget den reelle belastning som biomasse og forskellige former for biomasse

dem fordi de skal bruges til noget og det er klart at det også er vores opfattelse at en seriøs analyse af det her jo

er andre energiformer som helt entydigt er mere positive i forhold til

den globale opvarmning end anvendelsen af biomasse også selv om

arbejder seriøst på at

når man snakker om kulstofkredsløbet altså hvor lang tid

vi jo befinder os i en fase nu hvor man måske ikke bare

er en meget væsentlig del af den forskning og den diskussion

der foregår handler jo netop om at vi har brug for en meget hurtig opbremsning i udslippet af

det er derfor det her efter vores opfattelse er er rigtig rigtig rigtig

er noget der er opfundet noget menneskene ingen indflydelse har på eller i hvert fald noget som vi her i danmark som godt nok er et af de lande der per indbygger har det største

med på men derudover opfattede jeg jo at der var en i hvert fald i udgangspunktet positiv holdning til

udvalgsarbejde arbejde på at se om vi ikke kan bruge den enighed om at der er tale om et reelt eksisterende

til at komme nogle skridt længere både i retning af at diskutere hvordan vi får formuleret nogle mere præcise krav i forhold til hvad vi vil acceptere af

og styrke den danske regerings heroiske indsats på både eu plan og globalt plan for at få skabt nogle bedre aftaler og nogle bedre regler end det man har i dag selvfølgelig så med de ord

vil jeg håbe på at vi kan få et konstruktivt arbejde videre med det her i udvalget

steen gade antydede i sit indlæg at nogle af de her ting godt kan blive ganske indviklede og jeg

modvilje mod at bevæge mig ned i detaljer er det også med nogen bekymring jeg har begivet mig ud i det her beslutningsforslag

vi jo nødt til også at diskutere ting selv om de er svære og indviklede

dele af den aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften med videre og lempelser af pso som regeringen sammen med venstre dansk folkeparti socialistisk folkeparti og enhedslisten indgik

være enige om at vi såfremt der på nogen måde

skal have de danske gartnerier tænkt ind i den her ordning hvilket vi har en forventning om at regeringen arbejder benhårdt på helt konkret foreslås det at der etableres en tilskudspulje på en hundrede og fem og firs million kroner per år i perioden to tusind og femten til

tyve hvor støtteberettigede virksomheder kan få delvis dækning

virksomhedens betaling til pso for elektricitet hovedformålet er dels at sikre at elintensive virksomheder ikke i samme

dels at fremme energieffektivisering i

elintensive virksomheder venstre har længe sagt at der er behov for at lette energiafgifterne for at skabe mere vækst og flere arbejdspladser da de danske energiafgifter er nogle af verdens højeste og ligger cirka firs procent over eu gennemsnittet derfor er det en vækstdræber særlig pso afgiften har i den grad været med til at fordyre dansk produktion og har udgjort en betydelig hindring for vækst i især industri og fremstillingsvirksomhederne derfor er det glædeligt at regeringen er gået med med til dette forslag og nu agter at

derfor indgik regeringspartierne

er det vi behandler nu nemlig en særlig lempelse til de mest elintensive virksomheder altså nogle af dem der betaler de højeste elregninger og det er selvfølgelig det ene mål med lovforslaget det andet mål med lovforslaget

når man gør det billigere at bruge el

er der jo også sådan i hvert fald på papiret en tilskyndelse til at bruge noget mere el og derfor vil vi

godt sikre at når vi sænker prisen på forureningen om man vil eller på elforbruget sørger vi samtidig for at vi er i en dialog med virksomhederne om hvordan de kan optimere og hvordan de kan spare mest muligt tror i øvrigt også at det for virksomhederne det viser erfaringerne jo også er en god investering på lang sigt fordi den bedste

vi at der oprettes en ny tilskudsordning

lempelse af pso betalingen for de her elintensive virksomheder og at den så at sige erstatter den eksisterende

over de næste fem år på en hundrede og fem og firs million kr og det er selvfølgelig klart at vi også har lavet nogle beregninger på hvor stor

en tilskudsdel det bliver

et spørgsmål om præcis hvor mange der søger

en bredere kreds af virksomheder som får gavn af det her end dem der tidligere har haft gavn af den særlige støtteordning for de meget elintensive virksomheder og når vi udvider kredsen

hvad det er for nogle virksomheder som generelt set oplever en konkurrence på eus marked på det internationale marked og derfor er det selvfølgelig også den den fælles eu lovgivning der er udgangspunktet altså de konkurrenceudsatte erhverv vi har herhjemme er jo i meget høj grad også dem der er konkurrenceudsatte i andre eu lande

særlig hårdt ramt og at dem skal vi gøre noget ekstra for at hjælpe så det

det her lovforslag jeg tror det vil føre til at vi bevarer flere arbejdspladser at

sikrer bedre muligheder for virksomheder til at drive deres værk i danmark samtidig holder fast i en ambitiøs energispareindsats og får

støtter lovforslaget her jeg vil sige at

hel del år været bekymret og heller ikke

den førte energipolitik og de konsekvenser den har for

vores kritikpunkter har jo været at

er dyr sammenlignet med med den man har i andre lande og derfor

virksomheder som har et højt elforbrug

var det også vores intention da vi gik ind til de her forhandlinger

sidste sommer at få lavet en ordning hvor man kan

vi vil godt sige tak til de andre partier som er

i aftalen og til regeringen for

den førte energipolitik er en belastning for dansk erhvervsliv at det er noget der koster konkurrenceevne

med så mange partier som netop skal skal lempe energiafgifterne for de virksomheder der forbruger mest energi det er godt at vi har

arbejdspladser vores virksomheder belastes af

vi kan levere flere resultater fremadrettet som sagt støtter dansk folkeparti

meget strøm til deres produktion det fik vi en aftale om med alle folketingets partier og det er vi rigtig glade for danmark har siden krisen satte ind tabt over tohundredetusind arbejdspladser inden for industrien det har skabt det som nogle kalder udkantsdanmark fordi rigtig mange af de job vi har tabt inden for industrien var i landdistrikterne den røde tråd i regeringens økonomiske politik med reformer og

fra i sommer er at det igen skal kunne betale sig at have industri i danmark og skabe flere job inden for industrien det er faktisk ifølge radikale venstre den allerbedste landdistriktspolitik man kan føre

lempelsen af den såkaldte pso afgift er et af tiltagene og lovforslaget her udmønter den del af vækstaftalen fra sidste år lovforslaget indebærer at elintensive virksomheder kan få tilskud til deres pso betaling mod at de går med til at lave energieffektiviseringer i alt er det en lempelse på en hundrede og fem og firs million kroner radikale venstre støtter den her lempelse for de allermest energitunge virksomheder og derfor siger vi ja til

ligger vi på eus minimumsniveau vi kan simpelt hen ikke komme længere ned i forhold til erhvervslivet

paradoksale ved den er jo at når energiprisen er lav så er den høj for at garantere en betaling til dem der investerer i de energianlæg som vi

lille men lige nu er energiprisen lav altså er psoen høj og det har vi så taget højde for

jo er et forslag som handler om at man giver en tilskudspulje men

betinger sig at der er en aftale

de nødvendige konkurrencehensyn for de energiintensive virksomheder og samtidig hjælper dem på vej med

kunne foretage investeringer så de ikke bare i år men på lang sigt sparer energi og dermed også sparer

til meget energiforbrugende virksomheder kombineret med at man stiller krav til dem om at de reducerer deres energiforbrug

det er jo den rigtige måde at håndtere den udfordring som meget energikrævende virksomheder står over for

jo meget vigtigt at vi så sikrer at der stadig væk er fokus på at reducere energiforbruget både af hensyn til natur og miljø og af hensyn til

sidste forår da hele debatten om pso afgiften opstod

millioner og milliarder af kroner på at gennemføre en generel lempelse af pso afgiften i forhold til virksomheder

udgiften energiudgiften betyder rigtig lidt i forhold til deres samlede omkostninger og som jo reelt ikke stod i nogen ugunstig situation konkurrencemæssigt i forhold til andre dele

var en rigtig dum idé men det her forslag er sådan set et rigtig godt og rigtig fornuftigt forslag

fornuftig måde at bruge pengene på det minder såmænd også en lille smule om nogle af de tiltag som den daværende sr regering gennemførte med støtte fra enhedslisten helt tilbage i

halvfemserne så det er god og gedigen politik som enhedslisten kan lide og derfor er vi rigtig rigtig glade for det her lovforslag så er det rigtigt at det jo skal ses i sammenhæng med at man så også gennemførte og brugte langt flere penge på en generel lempelse af pso afgiften der vil jeg bare sige at når det var muligt at få enhedslisten til at acceptere det sidste år

jo ikke mindst fordi regeringen havde været så forudseende at man havde lavet en vækstpakke med højrefløjen året i forvejen helt tilbage i

hvor det var rigtig mange af de initiativer man ville sætte i værk man ikke havde haft mulighed for at gøre noget ved blandt andet havde man helt tilbage tretten jo en redningsplan til danske gartnerier der stred mod eu reglerne så lavede man en i fjorten igen der også stred mod eu reglerne

er det her med at lave pakker og puljer til danske gartnere jo en fantastisk måde at sikre at man har finansiering til andre mere eller mindre kloge initiativer efterfølgende på fordi man åbenbart altid rammer en ordning som er eu stridig når det handler om gartnere det kan man godt filosofere over hvad der kan være grunden til men men sådan er

i hvert fald en erfaring

at hvor vi måske nok var lidt tøvende og lidt triste til mode da vi vedtog den generelle nedsættelse af psoen men

at det kunne vi acceptere fordi den dels blev finansieret af nogle

side blev finansieret af erhvervslivet selv i forhold til andre støtteordninger som enten ikke var blevet til noget eller som blev udtyndet i forbindelse med det her så

ligger her ligger i klar forlængelse af hvordan enhedslisten mener der skal føres energipolitik over for

at vi stiller krav har forventninger og ønsker om at de gør en indsats

som det bærende finansieringsgrundlag for energiaftalen

to tusind og tolv det blev et bureaukratisk monster og tak fordi den blev pillet af bordet selv om det tog rigtig lang tid hvor flere ministre kløede sig i håret

det en for svær fødsel kan man sige jeg kan huske at holger k nielsen sagde

falde ned af stolen da han fik præsenteret lovforslaget som skatteminister vi har også været kritiske over for det andet hovedelement i finansieringen nemlig pso afgiften

det en fordel for vores konkurrenter fordi den omvendt stiger for danske virksomheder

og psoen så fylder hullet ud som herre steen gade allerede været inde på

som forligspartierne havde for bare tre år siden

var argumentationen at det bliver godt nok dyrt med den her energiaftale men hvis vi ikke gør noget bliver det endnu dyrere

og pso afgiften koster nu hvad der

svarer til et par supersygehuse hvert eneste år vi bifalder naturligvis enhver lempelse på dette tragikomiske område for dansk erhvervsliv komikken kommer jo også af at det nu er anden gang regeringen sætter pso afgiften ned for at få mere vækst og flere arbejdspladser som det hedder når jeg tænker på hvor mange gange energipolitiske

debatter har mundet ud i de mange nye arbejdspladser energiforliget har givet

da vi vedtog energiforliget og igen når den bliver sat

virksomheders omkostninger

indebærer desuden at en hidtidig lempelse af pso betalingen for virksomheder med et elforbrug på over hundrede

glad for at vi med lovforslaget kan lempe pso betalingen for de virksomheder

er mest berørt af en høj pso og dermed direkte styrke deres konkurrenceevne uden at vi slækker på vores ambitioner om et stadigt grønnere og mere energieffektivt erhvervsliv lovforslaget indebærer at elintensive virksomheder kan få tilskud til en del af deres betaling til pso mod at de indgår aftaler om energieffektiviseringer med energistyrelsen og med lovforslaget bliver otte og tres brancher støtteberettiget det er de brancher som europa kommissionen vurderer er handels og elintensive i en sådan grad at kan være relevant at lempe deres pso betaling i danmark vurderes der at være virksomheder i langt de fleste af disse otte og tres brancher der blev med aftalen afsat

der imidlertid blive givet et højere tilskud i to tusind og femten

ordningen skal som det fremgår godkendes af europa kommissionen inden den kan træde i kraft mit ministerium er allerede i gang

og det er på nuværende tidspunkt vurderingen at en statsstøttegodkendelse vil kunne opnås i løbet af foråret og femten således at ordningen vil kunne træde i kraft

hvorefter virksomheder med et elforbrug på over hundrede

at europa kommissionen har vedtaget nye retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi i perioden fjorten til tyve som er gældende fra

det er her et krav at eksisterende statsstøtteordninger skal tilpasses de nye retningslinjer da det vurderes at den gældende lempelse ikke kan videreføres under de nye regler så foreslås det at hundrede gwh lempelsen ophæves på samme tid som statstilskudsordningen til elintensive virksomheder træder i kraft

i to tusind og fjorten kun tre virksomheder

og disse tre virksomheder vil alle være støtteberettigede

jeg har noteret mig ordførernes forskellige kommentarer herunder også opfordringen fra venstre om at

vi helt på linje med jeg er glad for den store interesse tinget i øvrigt har udtrykt for lovforslaget og jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om de enkelte elementer i klima energi og bygningsudvalget med disse bemærkninger

jeg anmode om en fortsat velvillig behandling

svært for regeringen at blive enige med sig selv om hvordan den her opgave skulle løses i praksis det er også derfor at engrosmodellen er blevet så forsinket som den er den uenighed internt i regeringen mellem i hvert fald skatteministeriet og klima og energiministeriet har været beskrevet i pressen og det er selvfølgelig et problem at regeringen i en sådan her sag har brugt hele og halve år på

med sig selv det er stærkt utilfredsstillende dertil kommer så at finansministeriet tilsyneladende

skubbet engrosmodellen yderligere

helt frem til to tusind og seksten og det skyldes som det fremgår af

engangsforskydning i likviditeten som ændringen indebærer er nok til at kuldsejle statens økonomi i forhold til kravene

i eus stabilitets og vækstpakke det er åbenlyst problematisk at vi har en regering som presser de statslige budgetter

sådan grad at der ikke engang er et råderum til at gennemføre lovgivning som ellers har været varslet et år i forvejen der er ganske enkelt ikke plads nok i kassen hos

regeringen lever op til sine forpligtelser

kun gisne om hvilke andre beslutninger

er blevet udskudt af samme grund men som venstremand kan man kun bakke op om at der i det mindste er fokus på at man ikke kører os helt ud over kanten

start stop politik hvor både statslige og private energiselskaber har sat store processer i gang for at være klar til den varslede dato når man så kobler det at regeringen kører statsbudgettet helt ud på kanten

har vi altså fået det resultat at man pludselig må lave om igen igen og udskyde engrosmodellen det har sin pris og den står at læse i lovforslagets konsekvensvurdering

side elleve at de danske forbrugere skal betale atten million kroner ekstra til energinetdk alene fordi regeringen har kludret i det dertil kommer en uspecificeret regning

halvfjerds million kroner jeg synes godt nok

høj pris at betale for regeringens nøl og manglende

ansvarlighed og jeg husker ikke

at den kørte helt til kanten af det ansvarlige og derfor måtte

betale over firs million kroner ekstra

og man skal ikke begynde at regne på hvor mange danskere der skal betale skat

ændring som vi skal tale om i dette og det følgende lovforslag at skatteministeriet har vurderet at engrosmodellen i sin tænkte form med kunderelationen der lå hos elhandleren som dernæst håndterede alle andre

nu skal laves om det skyldes den konkursrisiko som myndighederne vurderer knytter sig elhandlerne og

hellere vil afregne via netvirksomhederne når man nu vælger den vej

de implicerede aktører og det er noget af det som venstre vil have blikket

jeg kan forstå på ministeren han også vil se på helt generelt set skal vi have blikket

hvor meget vi belaster markedsaktørerne med besværlige procedurer og tunge processer noget som rækker helt ud til kunderne

som forhåbentlig er klar til at gøre en indsats for at gøre engrosmodellen mere spiselig

til elkunderne allerede er skrevet af regeringen

direkte effekt af regeringens håndtering af engrosmodellen

er det svært at lave om på jeg kan kun beklage at det er tilfældet men selve kernen i lovforslaget nemlig at vi skal have en engrosmodel som fungerer og forbedrer elmarkedet ser vi positivt på derfor er venstre også positivt stemt over for de ændringer som dette lovforslag indeholder

jævnfør herre per clausens bemærkninger også synes at det står en lille smule uklart hvorfor

at vi sikrer at vi rent faktisk får de afgiftsbetalinger i kassen at vi rent faktisk får de penge

det er jo den justering som jeg betragter som relativt teknisk

jo godt diskutere den i dag det var ikke så meget det jeg hørte at der blev diskuteret

det tab som man ellers kunne kunne lide og derfor synes jeg at det er fornuftigt at man nu har en ordning hvor man afregner med netselskaberne jeg synes i øvrigt også at det er fornuftigt som ministeren har tilkendegivet at man gerne vil gardere sig i forhold til hvordan netvirksomhederne så kan få godtgjort de udgifter de måtte have hvis der er private aktører som forlader markedet som går konkurs eller på en måde forsvinder fordi det jo er prisen ved at lave en liberalisering gevinsten bliver forhåbentlig at der er meget få som bliver udsat for den kranke skæbne og vi til gengæld får nogle billigere elpriser

støtter forslaget ligesom vi har støttet engrosmodellen vi synes det er vigtigt at når man gør det her skal man også gøre det ordentligt og derfor er vi selvfølgelig også med på at lave de udskydelser som er nødvendige for at få det ordentligt på plads

har været nødvendigt at udskyde ikrafttræden af engrosmodellen med henvisning til at der skulle være nogle it problemer det er også det der bliver brugt som begrundelse for at vi nu er nødt til at vedtage det her

som udsætter engrosmodellen til at træde i kraft den første april to tusind og seksten det vil sige med

herre thomas danielsen fra venstre var inde på at der måske også kunne ligge

forklaringer bag nemlig at

indførte engrosmodellen allerede i

fordi engrosmodellen netop indeholder et engangsprovenutab på en milliard kr som man så ville skulle indregne i finansloven for to tusind og femten og dermed kunne man komme i karambolage med eus budgetkrav det er jo ikke en begrundelse som

regeringen selv har brugt men man har da kunnet læse mange steder at der er temmelig mange mennesker der har analyseret sig frem til at det nok var sådan det hang sammen det tror jeg også det gør

er at der er tale om

kan jo ikke modbevise at det skulle forholde sig sådan

regeringen fremlægger oplysninger som er forkerte

må vi jo væbne os med tålmodighed og

gerne skulle give danskerne billigere strøm det er rigtig godt

så fundet en god model for som vi også indfører med med loven her så det glæder vi os til så

efter efteråret to tusind og femten så kan man måske tænke sig til hvorfor

er det tidspunkt alting bliver udskudt til for eksempel også ændringer på

der er nogle andre der skal løse dem når den tid kommer det var bare en

mistanke jeg har og det kan da være at regeringen vil modbevise modbevise det men jeg skal da sige at dansk folkeparti støtter

og alle it problemer burde være løst til om tretten måneder når

ved at gennemføre en forsikringsordning for elhandelsvirksomhedernes afgiftsbetalinger til staten vi tager til efterretning at det først kan lade sig gøre til næste år

ser så frem til at det sker der radikale venstre har et ønske om at friholde netvirksomhederne for tab hvis en elhandelsvirksomhed eksempelvis går konkurs klima energi og bygningsministeren har jo orienteret forligskredsen om at der kommer et ændringsforslag fra ministeriets side om det det er vi glade for derfor kan vi samlet set støtte

kunne det lyde som om det ikke var noget vi havde aftalt men

med at sige andet end at det er noget vi har aftalt alle sammen og nu stemmer vi jo så også alle sammen i energiforliget for den her udskydelse og den ændring

ikke har fået enhedslisten stemte for den her model ud fra det synspunkt at når man har gennemført en omfattende liberalisering af et område

er det vel også fornuftigt nok at forsøge at sikre at der er en eller anden form for konkurrence da alternativet jo er

se hvordan elpriserne for de almindelige elforbrugere har været støt stigende mens de har været faldende for nogle af de store elforbrugere at vi så hører mest om de store elforbrugeres vanskeligheder og udfordringer og problemer er så en helt anden sag men det er så baggrunden for at vi oprindelig har støttet det her forslag nu blive det forsinket af en række grunde

når man tænker på hvor længe de almindelige elforbrugere har ventet på at blive ramt af markedets velsignelser i form af billigere elpriser så klarer de nok at

hvis det viser sig at nogle af de forudsigelser forudsigelser der faktisk blev fremlagt i de analyser der blev lavet før vi vedtog den her lov

vil opleve at de bliver lidt højere og at de så i løbet af et stykke tid vil blive lavere så der kan være mange spændende udfordringer forude i den her proces som langt overgår det at vi

vi vil udsætte det et års tid

pseudoliberalisering vi har været udsat for man risikerer herved at få det værste

og det helt liberale som ikke kan fungere på grund af

dels manglende gennemskuelighed et af de store gennembrud skulle være lanceringen af den såkaldte engrosmodel som skulle udgøre det rene snit

hvor elhandelsvirksomheden med én regning skulle stå centralt i forhold til forbrugeren

transparent markedssituation det bliver nu forplumret blandt andet fordi staten er bange for at miste penge og har svært ved at organisere en billig og solidarisk forsikringsordning

afgifter som skat tilsyneladende er bange for

skulle gå konkurs der er jo rigtig mange penge på spil her det betyder som jeg har forstået

meget tunge faktureringsprincipper hvor netselskaberne som naturlige monopoler og derfor med ringere risiko for at gå konkurs skal forestå

der er rigtig langt til det der rene snit kan man sige som skulle sikre den konkurrence der kan give både forbrugere og virksomheder billigere strøm hvis mange af de tunge procedurer alene skyldes at man er bange for at lide tab kunne måske opkræves over tarifferne jeg ved det ikke men jeg synes det er svært reelt at forstå begrundelsen for

at det skal være nødvendigt med en yderligere udsættelse hvis ikke det lige er fordi staten lider et likviditetstab som

fordi afgifterne i det nye system opkræves bagud må man forstå

det virker også lidt som en obstruktion af et politisk ønske om en reel liberalisering helt tilbage i to tusind og tolv at man lige

nok nogle der tænker på amanda og tinglysning og

noget og så får man ro i gemakkerne sådan som det ser ud

med særlige indtægtsrammer for netselskaberne hvor det for eksempel kan være ganske svært at få sikkerhed for at en reduceret opgaveportefølje også resulterer i en

omvendt kan vi se af høringssvarene at der også kan være nogle omstillingsomkostninger i det nye system som selskaberne ikke får mulighed for at finansiere

ikke en måde at skabe et rigt samfund på det har historien vist igen og igen det er således rigtig ærgerligt at vi i denne sektor skal opleve så gumpetung en liberalisering når man for eksempel i telesektoren kan se hvorledes

gå med priserne hvis markedet er velfungerende og de rigtige rammer er til stede jeg ved godt at tdc måske stadig nyder godt af et delvist monopol på særlige ydelser men konkurrencen er i hvert fald til at få øje på i det daglige når man kigger på telesektoren vi er af disse grunde kritiske over for

vi er bange for vil medføre en masse nyt bureaukrati og meget

engrosmodellens indførelse kun vil modtage beregninger fra deres elhandelsvirksomheder for den samlede elydelse inklusive transportydelser

og en større del af de forbrugerrelaterede opgaver skal varetages af konkurrenceudsatte virksomheder de konkurrenceudsatte virksomheder må formodes at have fokus på lavest mulige omkostninger og det kan alt andet lige bidrage til over tid at reducere prisen på elektricitet til glæde for forbrugerne da engrosmodellen blev vedtaget i to tusind og tolv blev det vedtaget at elhandelsvirksomhederne skulle indbetale elafgifterne direkte til told og skatteforvaltningen for at sikre afgiftsindbetalingerne blev det vedtaget at elhandelsvirksomhederne skulle være omfattet af en kollektiv forsikringsordning ved forberedelse af udmøntningen af

har der vist sig praktiske vanskeligheder med at gennemføre en forsikringsordning for elhandelsvirksomhedernes afgiftsindbetalinger derfor foreslås det med lovforslaget at netvirksomhederne skal varetage afgiftsindbetalingerne ligesom i dag dermed bevares den samme sikkerhed for afgiftsindbetalingerne som i dag og forsikringsordningen vil dermed ikke være nødvendig for at sikre netvirksomhederne mod tab hvis en elhandelsvirksomhed ikke indbetaler elafgifterne til netvirksomheden foreslås det at tab på elafgifterne kan indregnes i netvirksomhedernes indtægtsrammer så indtægtsrammerne ikke bliver begrænsende for at netvirksomhederne kan indregne tabet i deres nettariffer

er begrundelsen for forslaget om at udskyde engrosmodellen

til den første april at branchen og energinetdk

have tid til at indstille sig på den ændrede rollefordeling i engrosmodellen herunder skal der ske tilpasninger i it systemer og administrative procedurer inden ikrafttrædelsen jeg kan forstå at der er et politisk ønske om at friholde netvirksomhederne fra tab

af manglende betalinger fra en elhandelsvirksomhed også i videre omfang end der er lagt op til i det fremsatte lovforslag det kan være relevant i forbindelse med en elhandelsvirksomheds konkurs

et ændringsforslag herom og ændringsforslaget vil have som formål at netvirksomheden i en sådan situation ikke alene vil kunne få dækket sit tab

lovforslaget men at virksomheden gennem en forhøjelse af indtægtsrammen også vil kunne få dækket tab på grund af

betaling for transportydelsen lad mig igen takke for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive

byrder for erhvervslivet jeg skal ikke trætte jer med den ekstraregning på over firs million

som regeringen på grund af deres nøl har udskrevet til de danske elkunder den vinkel har vi vendt for kort tid siden i behandlingen af l en hundrede og en og halvtreds og derfor vil jeg gerne fokusere på

det er nemlig sådan at hele argumentationen bag det her lovforslag er at skat ikke skal løbe nogen risici og det er et fornuftigt mål som vi ikke kan være uenige i

den situation i danmark at elbeskatningen er en betydelig og væsentlig del af statsbudgettet

er det for mig afgørende at det sker på en måde som ikke ligger kunderne til last og her tænker jeg både på skats kunder som nu også bliver netvirksomhederne og på elhandlerne og i sidste ende elkunderne lad mig starte

som blandt andet driver jernstøberi i holstebro og odense beskæftiger i alt seks hundrede og halvtreds i koncernen

hvis priser er afhængige af elregningen faktisk i sådan en grad at den bliver indekseret efter elprisens udvikling

stiger prisen på varerne og omvendt det er klart at birn har behov for en hurtig og klar tilbagemelding fra deres elhandler på hvilken pris de skal betale for deres

er det også noget rod at man med den nye model pludselig skal vente endnu flere dage på den endelige regning som jeg forstår det

bliver det i omegnen af elleve hverdage i måneden

elregningen når virksomheden

problem hvis man som hos birn lukker bøgerne gennemsnitligt efter seks en halv hverdag og det er ikke godt nok

så det her ikke bliver endnu et kapitel i bogen om administrative byrder som skyldes at skat og andre myndigheder slet ikke tænker på erhvervslivets muligheder for at drive forretning her savner jeg i den grad at regeringen stempler ind i debatten i det lovforberedende arbejde lidt i samme dur kan jeg forstå at skat også vil give netvirksomhederne en rolle i forhold til at validere de enkelte kunders særlige afgiftsforhold på elområdet som for eksempel elopvarmede boliger der

her skal vi huske at hele intentionen med engrosmodellen var at samle kundedialogen ved elhandleren og det vil sige at netvirksomhederne

rolle alligevel lægger det aktuelle lovudkast op til at energinetdk

skal holde øje med mistænkelige afgiftsforhold

smide bolden over til nethandelsvirksomhederne som så skal lave tilsvarende detektivarbejde i den retning vel at mærke uden at de har kundekontakten det virker både som dobbeltarbejde og det virker tosset at lave noget som går stik imod intentionen ved engrosmodellen som minimum

ganske som de har gjort eksempelvis på solcelleområdet og dermed friholde nethandelsvirksomhederne fra den ekstra belastning som helt sikkert også koster samfundet alternativt burde det være skattemyndighedernes ansvar at tage vare om at beskatningsgrundlaget er det rigtige

er der et kompliceret spørgsmål om identitet på elregningen for mindre virksomheder som stadig aflæses eller årsaflæses

mindre gruppe virksomheder som der bliver færre og færre af udfordringen er som jeg forstår det at disse elkunder i dag afregnes efter deres forventede

derfor vil skatteministeriet kræve at aktørerne på elmarkedet skal indrette helt nye it systemer og andet for at håndtere den her skrumpende gruppe kunder

tyve har alle kunder nemlig fjernaflæste målere og timeafregning og så er problemet væk min indstilling

lovforslaget er at vi ikke skal lave store omvæltninger for en begrænset gruppe kunder

og tyve det giver næppe samfundsøkonomisk mening og der må være veje til

identitet ikke skaber unødig og dyr belastning samlet set bakker venstre op om intentionerne i det fremlagte men djævlen ligger som kendt i detaljen og som jeg ser det her tegner der sig et billede af at der er mange djævle og mange detaljer

en tvilling til det vi lige har diskuteret

at fakturere på en anden måde når man indfører en større konkurrence skal man sikre sig at man får de penge man skal have

have to regninger som vi har i dag og hvis man skal kombinere det

det ikke længere er netselskaberne der skal udsende en regning og

det ret vigtigt at den udveksling af information sker

opkræve den afgift som man skal når der kun skal sendes én regning til forbrugerne

et relativt simpelt problem

også være nogle af dem der er mere rutinerede i skatteplanlægningssager end jeg er

kan skrive under på men jeg tror at vi er enige om intentionen og derfor ser

men nu er det så endt i skatteudvalget og det skal vi så nok få behandlet godt forslaget omhandler jo som nævnt

sige forebygge momssvindel ikke noget der har været de store sager med endnu

vil komme da det nu har været konstateret i en del andre eu lande som så har fået lukket den mulighed og det er jo

set være en god idé at vi i danmark også tager hånd om den problemstilling inden det bliver noget der bliver groft udnyttet og

koste rigtig mange penge for statskassen

lukker hullet lige på på gas og elmarkedet

så ikke bare flytter videre til andre områder vi har jo tidligere i skatteudvalget lukket tilsvarende huller på områder hvor det handlede om salg af it udstyr software og sådan

så et andet område og lur mig om

år eller en år skal til at lukke hullet på et tredje eller et fjerde område så det grundlæggende problem har vi altså ikke løst med det her

trods alt i hvert fald delvis løser problemet det er da trods alt bedre end

tilrettelse af engrosmodellen har jeg ikke så meget at tilføje ud over det der allerede er nævnt af de to foregående ordførere

undersøgt nærmere igennem udvalgsbehandlingen jeg må ærligt

selv har været opmærksom på men jeg synes det lyder som helt reelle problemstillinger som det er vigtigt vi

men grundlæggende vil jeg sige at vi synes

bliver lagt op til så man får

drift den første april to tusind og seksten så vi kan som

om den anden del af lovforslaget der har til formål at indføre omvendt betalingspligt på indenlandsk salg af gas og elektricitet til afgiftspligtige videreforhandlere samt på levering af gas og

i andre eu lande

i europa ifølge dem kunne europa potentielt stå med et lige så stort problem som momssvindel med co

kroner for en del år siden og hvor danmark desværre havde en uheldig rolle for at sige det lidt diplomatisk

jeg anerkender at det vil pålægge virksomheder i branchen

nogle ekstra opgaver med at skulle tilpasse sig den nye lovgivning

der er tale om få virksomheder og udgifter i mindre skala og set i lyset af advarslerne om momssvindel mener vi at der er tale om byrder der er til

forsøg på at tilpasse elafgiftslovgivningen sådan at den svarer til de udfordringer man stilles over for når man har fået

skatter og afgifter i forbindelse med indførelse af engrosmodellen tab på afgifter på det område som ikke har været tilsigtede og ikke har været ønskede

der sker nogle ændringer som altså gør at tingene kører rundt på en anden måde alle de ændringer synes vi er fornuftige og gode i forhold til

ved den type organiseret svig med moms som kendes som mtic svig det lyder jo rigtig rigtig grimt når man siger det på den måde

vi selvfølgelig også indstillet på at støtte et lovforslag der på den måde kan

talere tidligere i dag at man har set det i en række andre eu lande og vi har

vi støtter det her lovforslag

leverancer af el og gas

det fremgår af lovforslaget at det ikke følger som konsekvens af at man overgår til engrosmodellen så det har ingen sammenhæng med det det fremgår også af

der ikke hidtil er konstateret den svig med moms på det her område som lovændringen skal forhindre så der er altså ikke noget problem så man ændrer en lov uden at have konstateret et problem og det påfører nogle virksomheder ekstra omkostninger til

bureaukrati og omlægninger som disse virksomheder altså ikke behøvede at blive pålagt hvis man ikke gennemførte den her ændring og denne ændring er ikke nødvendig for at forhindre svig for man har ikke konstateret noget svig overhovedet endnu man har kun en frygt for at det måske kan ske på et tidspunkt jeg synes

er grundlag for at påføre virksomhederne

et problem som endnu ikke er set derfor kan vi ikke støtte den del af lovforslaget vi må jo så gøre op med os selv om vi kan støtte lovforslaget som sådan

også nogle ting som er nødvendige for en overgang til engrosmodellen

hvis ikke lovforslaget skulle gå hen og

og som man så også gennemfører her selv om der her ikke er nogen problemer det er jeg lidt usikker over for jeg konstaterer bare at i danmark er der ikke de her problemer det står direkte i lovforslaget

konkurrencen på elmarkedet tilpasningerne i elafgiften betyder at der også i engrosmodellen vil være et robust elafgiftssystem der sikrer provenuet fra elafgiften for det andet indeholder lovforslaget et forslag om at indføre omvendt betalingspligt for moms på gas og elmarkedet dette forslag skal hindre karruselsvig en

som kan opstå hos mellemhandlere og ved salg af certifikater og som kan betyde store momstab for statskassen

til gene for den lovlydige del af branchen forslaget er målrettet netop de handler hvor risikoen for svig er størst det samlede lovforslag bidrager til at sikre statens indtægter fra moms og afgifter på el og gas bedst muligt samtidig med at konkurrencen fremmes til gavn for forbrugerne undervejs i behandlingen nævnte venstres

jeg understrege ligger i det andet forslag

hundrede og en og halvtreds de øvrige tekniske spørgsmål som venstres ordfører adresserede vil vi se på i udvalgsarbejdet og svare nøjere på naturligvis liberal alliances ordfører var i en debat med den socialdemokratiske ordfører om spørgsmålet om

en række andre lande har indført omvendt betalingspligt fordi man har oplevet

på vej til at blive en generel tendens at at man sikrer sig mod

kan være nogle af disse brodne kar

ret forståeligt al den stund at det at det er relativt

gå ind i arbejdet på disse områder så det er bare for god ordens skyld for at understrege at

vi gør det her men netop fordi der er en udfordring som vi er nødt til at adressere og forebygge jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og vil bestræbe mig på at besvare spørgsmål under udvalgsbehandlingen

at vi i dag har gode relationer til tyrkiet i europarådet i nato

bag beslutningsforslaget nævner imidlertid også en række forhold som skulle tale imod at tyrkiet bliver fuldgyldigt medlem af eu det nævnes for det første at der er folkelig modstand mod

for det andet at tyrkiet er et stort fattigt ikkeeuropæisk land for det tredje at kvinders rettigheder og ytringsfrihed undertrykkes og for det fjerde at lars hedegaard sagen illustrerer at landet ikke er en retsstat i vestlig forstand jeg er på sin vis ikke uenig

fremme af demokrati og retsstatsprincipper i europa eus tiltrækningskraft udgør et vigtigt incitament for ansøgerlandenes reformprocesser ved at sikre troværdighed om eus udvidelsesproces og samtidig holde fast i at en forsvarlig meritbaseret tilgang kan fremme sikkerhed og velstand

danske værdier har vi de største chancer for at fremme netop de værdier lad mig erindre om de rammer der er aftalt for eus udvidelsesproces et centralt element i udvidelsesprocessen er opfyldelsen af såkaldte københavnskriterier der blev fastlagt under det danske formandskab i nitten tre og halvfems kriterierne omfatter stramme krav om demokrati retssamfund respekt for menneskerettighederne beskyttelse af mindretal samt krav om velfungerende markedsøkonomier og evnen til at påtage sig forpligtelserne ved eu medlemskab ud fra denne overordnede tilgang vil jeg gerne knytte nogle kommentarer til hvert af de fire forhold nævnt i bemærkningerne til beslutningsforslaget for det første finder jeg det ikke overraskende at altingets meningsmåling i to tusind og tolv om

optagelsesforhandlinger med tyrkiet viste en folkelig modstand mod at få tyrkiet med i eu jeg ser det faktisk som et udtryk for at danskerne er klar over at der stilles store reformkrav til nye medlemsstater og at danskerne ved at tyrkiet ikke er klar til optagelse i eu på nuværende tidspunkt for det andet er

at tyrkiet er et stort land der stadig er relativt fattigt i

til eus medlemsstater blandt de nuværende eu lande er det kun bulgarien der har et lavere bnp per capita end tyrkiet samtidig er det klart at tyrkiet har et økonomisk potentiale på sigt tyrkiet er eus sjettestørste handelspartner mens eu er tyrkiets største handelspartner og tyrkiet har fortsat pæne vækstrater på fire procent i to tusind og tretten

procent i de første ni måneder af og fjorten desuden har tyrkiet en robust banksektor hvor man ikke har oplevet de krak der har præget en række eu medlemsstater det er bestemt ikke uden grund at regeringen har inkluderet tyrkiet i sin vækstmarkedindsats vi skal naturligvis søge at forhindre at nye medlemsstater bliver en økonomisk byrde for eu med kommissionens udvidelsesrapport fra efteråret to tusind og tretten blev der sat større fokus på kandidatlandenes økonomiske styring og konkurrenceevne udvidelseslandene skal forberede årlige nationale økonomiske reformprogrammer som vil blive gennemgået kritisk af kommissionen som led i tyrkiets optagelsesforhandlinger med eu

således fra eus side skubbe på for at få gennemført reformer i tyrkiet som blandt andet kan mindske den uformelle økonomi forbedre korruptionsbekæmpelsen og sikre bedre overensstemmelse med de økonomiske spilleregler der gælder i eu på den måde bidrager optagelsesforhandlingerne netop direkte

fremme kvinders adgang til arbejdsmarkedet men blandt andet traditionelle kønsroller og utilstrækkelig adgang til børnepasning udgør fortsat en barriere for kvinders erhvervsaktivitet vold mod kvinder er desværre

det bør dog nævnes at tyrkiet var det første land der underskrev og ratificerede istanbulkonventionen europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet med henblik på at gennemføre konventionens bestemmelser vedtog tyrkiet landets første lov om bekæmpelse af vold mod kvinder loven trådte i kraft i marts to tusind og tolv og den indeholder blandt andet bestemmelser om oprettelse af centre der skal yde rådgivning og støtte til voldsramte kvinder civilsamfundsorganisationer har udtrykt kritik af lovens gennemførelse i praksis blandt andet bemandingen af centrene men vi ser altså en vilje til at tackle problemet og fremme ligestilling i tillæg til en styrket indsats fra myndighedernes side er der også i tyrkiet brug for en mentalitetsændring så vold i familien i langt højere grad betragtes

håndteres som et samfundsproblem og ikke som et privat problem med hensyn til presse og ytringsfrihed må

og at fremskridt er nødvendige spørgsmålet om pressefrihed i tyrkiet følges tæt af den danske regering og vi giver løbende udtryk for bekymring over ytrings og pressefrihedssituationen i vores dialog med tyrkiet sagen vedrørende udlevering af

som et fjerde punkt i argumentationen for at indstille eus optagelsesforhandlinger med tyrkiet det er som bekendt en sag som både justitsministeren og jeg forfølger det er uacceptabelt at tyrkiet fortsat ikke

hvorfor man har løsladt en person der er mistænkt for en meget alvorlig forbrydelse og som danmark har bedt om at få udleveret den aktuelle sag illustrerer desværre at tyrkiet fortsat har problemer på retsstatsområdet vi vil fortsat holde tyrkiet fast på at vi ønsker et svar de tyrkiske myndigheder er ikke i tvivl om at den danske regering tager sagen meget alvorligt justitsministeren og jeg vil i nærmeste fremtid redegøre nærmere for sagen under et lukket samråd med udenrigsudvalget siden udvidelsen med bulgarien og rumænien har grundlaget for eus optagelsesforhandlinger med kandidatlandene været en opstrammet forhandlingsramme hvor forhandlingerne er en åben proces og resultatet ikke er givet

med tyrkiet blev indledt den tredje oktober to tusind og fem på grundlag af en sådan opstrammet forhandlingsramme der giver mulighed for at opstille milepæle for åbning og lukning af de enkelte kapitler i

derfor ingen tvivl om at eu har aftalt klare rammer for udvidelsesprocessen i

til tyrkiet og stillet skrappe krav om reformer med dette udgangspunkt mener jeg

optagelsesforhandlinger med tyrkiet faktisk er det bedste værktøj

og juridiske reformer

vil samtidig understrege at det er afgørende at tyrkiet arbejder aktivt

op til de betingelser der stilles af eu set regeringens øjne

andet tyrkiet inden landet kan blive medlem af eu der er lang vej igen

hvor det blev slået fast at målsætningen er tyrkisk medlemskab

at forhandlingerne er en åben proces hvis resultat ikke

tyrkiets forhold til menneskerettigheder i almindelighed og

ytringsfriheden og menneskerettigheders gyldighed for kvinder i særdeleshed derudover kan man rolig sige at de tyrkiske myndigheders

håndtering af lars hedegaard sagen har været beklagelig og udtryk for en mangel på tyrkisk samarbejdsvilje

helt klart for enhver at tyrkiet set med danske øjne absolut ikke står på spring til at blive medlem af eu og at de er ganske langt fra at blive det betyder det så at vi skal indstille optagelsesforhandlingerne med tyrkiet sådan som forslagsstillerne ønsker nej det mener jeg ikke at det gør selv om jeg nok i lighed med forslagsstillerne i øjeblikket stiller mig nærmest måbende tvivlende over for den tyrkiske vilje til at gennemføre de samfundsreformer som er en forudsætning for at tyrkiet engang kan bevæge sig nærmere eu når jeg trods den her skepsis alligevel mener at det vil være forkert at indstille forhandlingerne med tyrkiet skyldes det at optagelsesforhandlingerne

vores bedste mulighed for at påvirke forholdene i tyrkiet og at rykke landet i en rigtig retning det er ikke så tydeligt i øjeblikket men det betyder ikke at man skal give slip vi har både på balkan og i central og østeuropa set hvordan udsigten til et muligt eu medlemskab har kunnet være den drivkraft og motivation som

at tyrkerne efterlever de værdier og den europæiske samfundsnorm som deres ønske om eu medlemskab helt grundlæggende må være udtryk

samfund når vi ser på kvindernes rettigheder når vi ser på forholdene for ytringsfriheden og ikke mindst når vi ser på tyrkiet som retsstat

en snæver dansk kontekst i forhold til

håndteringen af den såkaldte lars hedegaard sag så er der

spørgsmålet er så om det er et grundlag

indstille forhandlingerne om tyrkiets optagelse i eu på det mener socialdemokraterne ikke

alene af den grund at lige nøjagtig forhandlingerne jo her er et bevis på at eu rent faktisk kan bruges til at trække tyrkiet i den rigtige retning det er om man vil vejen til at sikre

de nødvendige reformer

meget der skal nås endnu men hvis man ikke holder

man jo have lange diskussioner om hvilken vej det ellers vil gå

det er klart at

helt nødvendigt at være opmærksom på at en eventuel optagelse ikke bliver en om man vil økonomisk belastning for eu ser man på tyrkiet som sådan

et land i økonomisk fremgang det synes jeg også bør nævnes

forhandlingerne om en eventuel optagelse i eu det er spilleregler som er klare og det er slået fast hvad det er tyrkiet

kommer det som nogen overraskelse at vi i eu samarbejdet som grundlag for en eventuel optagelse prioriterer vigtigheden af kvinders rettigheder og vigtigheden af

er der her plads til fremskridt

kan man med rette diskutere hvilken vej det ellers vil gå vi skal være meget opmærksomme på de her forhandlinger der er ingen tvivl om som forslagsstillerne også lægger vægt på at det er et spørgsmål som også præger den offentlige debat og alene af den grund tror jeg det er vigtigt at gøre meget meget klart hvad det er for forudsætninger forhandlingerne rent faktisk kører på

helt transparent at når eu har udvidelsesprocesser

er det de her kriterier som man arbejder efter der er populært sagt tale om et meget godt stykke vej inden det

eu og det synes jeg også er relevant al den stund at når man ser på de problemer der er med kvinders rettigheder og med ytringsfrihed

de spørgsmål der kan rejses om tyrkiet som retsstat ikke mindst i forlængelse af deres kritisable håndtering af den såkaldte lars hedegaard sag så er der rigtig mange spørgsmål der kan stilles

skal selvfølgelig håndhæves i samarbejdet mellem

og vi mener ikke at svaret er at indstille forhandlingerne

at vi i europa ønsker at samarbejde i stedet for at skabe konflikter

de krav der stilles til nye medlemslande herunder en tilfredsstillende demokratisk udvikling vi er enige i at der har været problemer med demokratiet

når forudsætningerne er til stede og ikke før vi kan derfor ikke

at det er en lang opremsning af meningsmålinger meningsmålinger er jo somme tider dejlig læsning og andre gange mindre dejlig læsning men sjældent noget rigtig godt og sagligt argument for at komme med et forslag

det med geografien hvor jeg måske synes de påstande der fremføres om tyrkiets sådan grundlæggende asiatiske karakter ikke helt svarer til hvad

men det er mange år siden og det kan være der er kommet nye elementer ind i folkeskoleundervisningen

det er jo ikke fordi enhedslisten vil anbefale tyrkiet

den opfattelse at hvis den tyrkiske befolkning

det tyrkiet der findes i dag under erdogan

til demokratiske retsstatsprincipper tværtimod går udviklingen som andre også har været inde på i den forkerte retning kritikere af regeringen og af præsidenten fængsles forsamlings og ytringsfriheden krænkes minoriteternes rettigheder og ikke mindst kurdernes rettigheder trædes dagligt under fode det er der i hvert fald også nogle af enhedslistens folketingsmedlemmer som har haft mulighed for at opleve på egen krop

er helt præcise i deres indsats mod

klart at en sådan undertrykkelse og de problemer der

kritiseres og det er

så klart at tyrkiet jo faktisk også bryder sine forpligtelser over for europarådet

tyrkiet ikke er en retsstat som det klart fremgår af justitsministeriets redegørelse blev efterretningstjenesten og udenrigsministeriet blandet ind i

set godt frygte at den attentatmistænkte dansker er

ét eksempel i rækken af samarbejder mellem den autoritære islamistiske tyrkiske regering og fascisterne fra

det samarbejde er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt det kan ikke være rigtigt at danmarks nære allierede støtter ekstremisterne fra islamisk stat og modarbejder de arabere kurdere og kristne som kæmper en desperat kamp i det nordlige syrien for at afværge massakrer og etnisk

at stille krav om at vi øger presset på tyrkiet på baggrund af landets manglende indsats mod islamisk stat og manglende respekt for landets internationale forpligtelser da vi stillede

med henvisning til at danmark havde et godt forhold til den tyrkiske regering

lidt modsætningsfyldt at man i dag næsten ikke kan finde på dårlige

sige om den tyrkiske regering og tyrkiet i forhold til det beslutningsforslag

med i eu næppe særlig effektiv al den stund at de fleste mennesker i tyrkiet godt ved at et medlemskab af eu næppe bliver realistisk før i hvert fald tidligst om tyve til tredive år derfor bidrager det forslag der er

sige at dansk folkeparti i virkelighedens verden bøjer nakken for den tyrkiske regering når man stemmer imod forslag om et øget pres

støtte kurderne i kobani mod islamisk stat vi kan ikke støtte forslaget hvis man virkelig ønsker at lægge pres på den

et spørgsmål om at lægge pres på den tyrkiske regering gennem nato samarbejdet som tyrkiet jo er med i det er lidt paradoksalt at der for tiden faktisk står danske tropper i tyrkiet til støtte for den regering som langt hen ad vejen holder os for nar her er dansk folkeparti imidlertid passiv så på de områder hvor man kunne gøre noget for at presse den tyrkiske regering gør man ingenting men når det handler om at lave symbolske forslag om noget der ikke må ske om tredive år

de danske myndigheder ved en tilfældighed erfarede

at arbejde for at forhandlingerne om tyrkiets optagelse i eu indstilles tyrkiet blev anerkendt som kandidatland i nitten ni og halvfems og forhandlingerne om optagelse blev indledt i to tusind og fem

enhver tvivl at tyrkiet er milevidt fra at opfylde de såkaldte københavnskriterier tyrkiet er endnu ikke et demokrati i vestlig forstand hvilket hedegaardsagen er blot et af mange eksempler på tyrkiet er heller ikke en retsstat landets myndigheder krænker menneskerettighederne beskytter ikke mindretal der er på ingen måde ligestilling mellem mænd og kvinder og den såkaldte pressefrihed er en farce dermed er det ganske umuligt at

som medlem af eu i mange år

hvorfor så ikke indstille forhandlingerne om optagelse fordi tyrkiet kan betegnes som en svingstat de kommende ti til tyve år vil vise om tyrkiet udvikler sig i en retning hvor de vestlige værdier bliver bærende eller

hvor de mellemøstlige værdier kommer til at dominere det er præcis den skillevej tyrkiet står overfor og det bliver fuldstændig afgørende for europas fremtid om det bliver den ene eller den anden vej der kommer til at præge udviklingen i tyrkiet hvis vi lukker ned for optagelsesforhandlingerne vil der være betydelig risiko for at den tyrkiske befolkning vender ryggen til sekulariseringssporet og demokratiseringen af landets institutioner og det kan aldrig være i europas interesse vi skal ikke vende ryggen til tyrkiet men tværtimod fastholde forhandlingerne og presset for sekularisering og demokratisering det går uendelig langsomt og det vil det formentlig gøre i rigtig mange år endnu

tyrkiet kunne også i den forbindelse spille en markant rolle

mindre må vi anerkende at tyrkiet er en af de skarpeste kritikere af assad at landet har taget imod flere hundrede tusinde flygtninge fra syrien

til dato har stoppet mange tusinde

på vej til kamp for islamisk stat det fremgik af de informationer som udenrigspolitisk nævn fik på en rejse i landet i sidste uge og informationerne blev bekræftet af den danske ambassadør

fastholdes på et reformspor ved at afslutte forhandlingerne om optagelse i eu risikerer vi at kaste landet i den stik modsatte retning lad os derfor fastholde presset i forhold til hedegaardsagen pålægge den danske regering at tage stærkere midler i brug og true med at trække de danske militære bidrag

og pålægge regeringen at sikre større inddragelse

tale når tyrkiet selv er parat til det og det er tyrkiet ikke nu der er lang vej og der er adskillige års forhandlinger forude før det kan blive en realitet først og fremmest skal tyrkiet opfylde de såkaldte københavnskriterier

for det første det politiske kriterium at landet skal have stabile institutioner der sikrer demokrati retsstat menneskerettigheder og respekt for beskyttelse af mindretal

at landet skal have en velfungerende markedsøkonomi

være i stand til at påtage sig de forpligtelser der følger af et eu medlemskab herunder at acceptere målet om en politisk økonomisk og monetær union danmark og det øvrige europa har på en række vigtige områder gode og vigtige samarbejdsrelationer til tyrkiet tyrkiet er en stor økonomisk faktor og et stort marked og geopolitisk er tyrkiet placeret meget centralt mellem de arabiske lande i mellemøsten og europa det er af hensyn

den europæiske økonomi stabilitet og sikkerhed af stor betydning at tyrkiet ser eu som den fremtidige centrale samarbejdspartner og ikke vender sig bort fra europa i det beslutningsforslag vi behandler her bliver der meget rigtigt peget på nogle af de problemer der blokerer for et tyrkisk medlemskab af eu men det er netop perspektivet om en dag at opnå medlemskab af eu der kan udgøre det nødvendige pres der skal til for at understøtte både den økonomiske og den retspolitiske udvikling som er ønskelig det vil derfor hverken være i danmarks eller eus interesse at stoppe al videre forhandling med tyrkiet om et eu medlemskab tværtimod selv om det har lange udsigter skal der være et lys for enden af tunnellen som forankrer tyrkiet i en kurs imod europa på den baggrund kan det konservative folkeparti

det sædvanlige spor man gør som man plejer man siger at dialog er godt

ikke behøver stille så forfærdelig mange krav

men sådan er det nu også en gang imellem

jeg er sagt og noget af det der er rigtigt

er en stat som overhovedet ikke hører hjemme i eu men det er så det som vi mener i dansk folkeparti og som resten af folketinget ikke er enige i

og jeg synes egentlig at venstre sagde det ganske fint nemlig at

er den tyrkiske nabo i syd

en nabo

og jeg synes også det skal blive ved med at være en nabo

og det rammer måske også meget præcis årsagen til at man gør som man gør nemlig bliver ved med at forhandle

så har man lidt hånd i hanke med hvad der sker jeg synes også det er at stikke tyrkiet blår i øjnene når man bliver ved med at sige man har forhandlinger vel vidende som det ovenikøbet bliver sagt fra talerstolen

til at ske noget som helst de næste tyve til tredive år når man ser den udvikling der foregår i tyrkiet

tyrkiet før det er klar til optagelse

og derfor virker det måske også en smule sådan

her optagelsesforhandlinger ud over ideen om at en svingstat kan være

at holde hånd i hanke med noget af det

sagde herre morten bødskov spillereglerne er klare for at blive optaget i eu

hvor min bekymring kommer ind der er nemlig ikke nogen grænser for hvor stort eu kan være ikke når man spørger europaudvalget og nu har jeg siddet der i så mange år

eu kan blive lige så stort som det nu engang kan

jeg være bekymret for en udvidelse med ti stater hvor det bestemt ikke var alle kriterierne der var opfyldt og hvor man i hvert fald har nogle erfaringer der gør at

for vi har lande som er blevet medlem af eu som bestemt ikke har overholdt kriterierne

da de blev medlemmer og som bestemt ikke har udviklet sig synderligt siden

når vi står her i dag og alle andre partier er enige om at

appellere meget kraftigt til at de kriterier under alle omstændigheder skal være overholdt det gælder sådan set ikke kun tyrkiet men alle stater

diskuterer tyrkiet og tyrkiets optagelse i eu så glemmer man lidt den associeringsaftale der blev lavet tilbage i nitten firs

lidt ligegyldigt for tyrkiet at blive medlem af

vel vidende at der ligger en associeringsaftale som rent faktisk gør at tyrkiske statsborgere tyrkiske borgere der er i eu og er

som andre tredjelandsborgere altså ikke har

der giver problemer og der er nogle rettigheder som tyrkerne har i dag

den her optagelsesforhandling som jeg ville have appelleret til

der faktisk en kvinde om dagen der bliver dræbt i tyrkiet det læste jeg

for en lille måneds tid siden en om dagen

en beklagelig håndtering af sagen ja det er vist mildt sagt

i hvert fald det vækker stof til eftertanke at det er sådan en stat man sidder og forhandler med vi har udtalelser i forhold til charlie hebdo fra

charlie hebdo var en alvorlig provokation og at man ikke tillader krænkelser

det vidner noget om de problemer der vil være synes jeg i forhold til en optagelse af tyrkiet det går i hvert fald bestemt ikke den rigtige vej men tak for

for forslagsstillerne da der

stå på mål for en del negative indfald fandt et flertal i folketinget det vigtigere at sikre de studerende

det lovforslag vi skal behandle nu indeholder en

blandt de mange ændringer i forslaget vil jeg nævne fire af særlig relevant karakter det foreslås at udvide mulighederne for at

til supplering af gymnasial uddannelse så det også omfatter enkeltfag på adgangsgivende kurser til ingeniøruddannelsen samtidig ændres reglerne for udbud af adgangskurser til ingeniøruddannelsen og til lignende tekniske uddannelser

beregningen af forældreindkomstafhængig su ændres ændringen får betydning for beregningen af støtten

en uddannelsessøgende der bor hos

det skyldes at ægtefællens eller den registrerede partners indkomst fremover skal medregnes i indkomstgrundlaget derudover ændres indkomstgrænsen for hvornår en uddannelsessøgende kan få tillæg til

grundstipendiet det ændres således at der fremover vil være flere der kan opnå det fulde tillæg men også være flere der ikke får mulighed for at få tillæg i øjeblikket fastsættes

su tillægget ud fra forældrenes indtægt indtægt i det andet kalenderår forud for støtteåret det foreslås at dette ændres til den første i samme måned som tillægget tildeles i således at

su tillægget i fremtiden beregnes ud fra den nuværende økonomiske situation den sidste ændring jeg vil nævne omhandler at de studerende som ikke længere er berettiget til su på grund

gældende fribeløb i de måneder af støtteåret

lovforslaget en række ændringer af teknisk og administrativ karakter venstre er med i forliget om

su reform og vi kan støtte regeringens

vi har behov for at blive klogere og dygtigere

den skal bruges ikke misbruges og vi skal sørge for at vi ender der hvor der er

i dag behandler vi så lovforslag en hundrede og ni og fyrre

ændringerne så det vil jeg undlade at gøre lige så tekstnært men glæde mig over at vi sørger for at der fortsat tilbydes

su til ingeniøruddannelsernes

blev det besluttet at der kun skulle gives

su til gymnasial supplering

udbudt efter gs bekendtgørelsen det havde jo altså den utilsigtede konsekvens at adgangskurserne til ingeniøruddannelserne

det er selvfølgelig vigtigt for de videregående uddannelser at de kan hjælpe de studerende med at komme godt i gang

jeg glad for at vi nu får rettet op på den utilsigtede konsekvens

fortsætter arbejdet for at sikre gode vilkår for vores uddannelser

jo også gennem høringen til det her lovforslag er blevet bekræftet i at der er opbakning fra uddannelsesinstitutionerne og det er vi naturligvis glade for det blev også nævnt flere steder at der er tilfredshed med at korte intensive adgangskurser til tekniske uddannelser nu også bliver su berettigede derfor støtter socialdemokraterne

begrænser motiveringen til at få en sådan uddannelse i forslaget er der nogle mindre ændringer af beløbsgrænsen for

anført i lovforslaget at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser af forslaget det undrer mig lidt når man for eksempel ændrer beløbsgrænsen for forældreindtægt må der være unge

su end de ellers ville få derfor kunne det være godt at få klarhed over de økonomiske konsekvenser

under udvalgsarbejdet

der en øget hjemmel til at indhente indkomstoplysninger om en uddannelsessøgendes indkomst og dennes familiemedlems indkomst med henblik på at afgøre hvorvidt den uddannelsessøgende lever op til kravene som arbejdstager selvstændig erhvervsdrivende eller

arbejdstager som selvstændig erhvervsdrivende i henhold til eu loven i dansk folkeparti

er behov for at tage et opgør med eu også på det her punkt så vi selv kan få

være berettiget til su i danmark men

tilfredsstillende at vi i det mindst gør hvad vi kan for at sikre at kravene for at være berettiget til at være su modtager overholdes med de ord ser vi i dansk folkeparti positivt frem

annette

har vi jo hovedsagelig af to årsager

kampen mod ulighed nemlig at vi skal sikre at flest mulige

forældrenes pengepung der afgør om

særlig glade for punktet der giver su berettigelse til suppleringskurset

er af hensyn til tilgangen til uddannelserne og så er der lige den detalje som jeg er meget glad for

er grønlandsordfører nemlig at man i lovforslaget sikrer

dtu stadig kan udbyde adgangskurset til diplomuddannelser i grønland det er vigtigt at vi bevarer og støtter uddannelse

fordel for vækst og sikring af kvalificeret arbejdskraft

kan bevare vores meget unikke su system

er det selvfølgelig nødvendigt at vi sørger for at folk ikke udnytter

hvorvidt det er sagligt og nødvendigt at give adgang til indkomstregisteret ministeren har svaret

det både er nødvendigt og sagligt at samkøre oplysningerne hvis styrelsen for videregående uddannelser skal kunne føre løbende kontrol så systemet ikke misbruges det skal sikres at andre offentlige myndigheder med videre ikke i den forbindelse får uberettiget adgang til oplysninger

den her særlige del af lovgivningen vil

økonomisk understøttelse mens man er studerende og mens man tager en uddannelse det er dejligt at den anerkendelse er der nu den anerkendelse var der bestemt ikke dengang regeringen stod i spidsen for su reformen

milliard kroner fra statens uddannelsesstøtte men det er dejligt at den anerkendelse er der nu i en eller anden grad

unge mennesker som skal starte på deres sjette ungdomsuddannelse vi mener det er lidt

en lappeløsning den bedste løsning for os at se havde været at man simpelt hen bare fjernede reglen om at man maksimum

men det her er en udmærket lappeløsning vi har ligesom dansk folkeparti brug for at få klarhed over

af økonomiske konsekvenser

samfundsøkonomisk men også for den enkelte studerende og det spørgsmål vil vi selvfølgelig rejse i udvalgsbehandlingen men

undrer vi os en lille smule over at de økonomiske konsekvenser af lovforslaget ikke er

velbeskrevet det kan være ministeren har en kommentar til det

en ordentlig ting at gøre at man skriver det

det kommer til hele hele su

ønsker vi jo i liberal alliance at fjerne loftet for hvor meget de studerende kan tjene

vi har i forhold til det her forslag men i det hele taget en en bekymring

de domme som afsiges af

ganske udmærket at danske skatteydere betaler

at forlange af de danske skatteborgere

su til unge mennesker fra

eu så det er altså en vældig bekymring vi har og vi

enkeltfag der giver adgang til ingeniøruddannelser af kort og intensiv varighed det forekommer rimeligt vi har brug for dygtige ingeniører desuden bliver det lettere at skabe adgangskurser til ingeniøruddannelsen og lignende tekniske uddannelser det er af samme grund også rimeligt der sker justeringer i reglerne om forældreindkomst hvilket også kan være rimeligt når vi konservative ønsker et samfund hvor vi ikke indretter os efter at ti procent af befolkningen skal betale til halvfems procent af befolkningen dertil kommer en ændring af fribeløbet i hvor den studerende allerede har påbegyndt fem ungdomsuddannelser med su støtte også dette kan være rimeligt da vi jo ønsker at de studerende gennemfører deres uddannelser hurtigere hvilket ingenlunde er tilfældet når man foretager mange studieskift til gengæld vil det nok være rimeligt

su til vores studerende der har valgt at studere i udlandet hvis studieforløb jo ikke nødvendigvis svarer til

her må vi se nærmere på fleksibiliteten i ydelserne eftersom vi jo ønsker at flere unge tager dele af deres

udlandet med disse bemærkninger kan vi gå ind for forslaget men vi ønsker altså at få ministerens reaktion på problemerne med

i forbindelse med reformen af su systemet og rammerne for studiegennemførelse i to tusind og tretten var det forudsat at kursister med en gymnasial uddannelse ikke længere vil kunne få su til enkeltfag på

korte intensive forløb og kun hvis

til ingeniøruddannelsen udbydes ikke efter gs bekendtgørelsen og det var derfor at reformen

su til enkeltfag for adgangskurset til ingeniøruddannelsen blev afskaffet

hensigtsmæssigt og det er derfor vi gerne vil ændre

med lovforslaget lovforslaget skabes der så

su til enkeltfag for adgangskurset til ingeniøruddannelsen hvis forløbet altså ligesom gsk tilrettelægges kort og

det her lovforslag lejligheden

til at tydeliggøre hjemlerne til udbud af adgangskurserne til ingeniøruddannelsen og andre tekniske uddannelser

specifikt på maskinmesteruddannelsen som også blev nævnt så er der en række øvrige ændringer af

mere teknisk karakter de væsentligste jeg kan nævne er en regel om at højeste fribeløb skal gælde når en elev ikke kan få su til sin ungdomsuddannelse fordi eleven tidligere har modtaget su

oplysninger fra indkomstregisteret og samkøre oplysningerne i kontroløjemed som sfs ordfører var

mener jeg er ganske fornuftige ændringer der netop bare skal få det hele

til at hænge lidt bedre sammen så var der

faktuelle spørgsmål fra nogle af ordførerne

til danske studerende i udlandet er det jo så en

vi har meget gunstige forhold for danske studerende man kan få

at at tage ud og studere i udlandet at man bringer de erfaringer med hjem igen

er åbnet og jeg giver først ordet til venstres ordfører

betale omkostningerne efter ti år måtte man konstatere at dette arbejde ikke helt var tilendebragt og derfor er det løbende blevet forlænget nu frem

tilendebragt der udestår stadig væk nogle opgaver i forbindelse med nye drikkevandsboringer men generelt har vi

et rigtig godt billede af vores grundvandsforekomster derfor er det

ned idet den viden er skaffet og dermed

koordineringsgruppe som interessenter og eksperter skal deltage i

tilfredse med at ministeren har imødekommet dette ønske og opretter den pågældende

en mulighed for en udvidelse af deres ressort og arbejdsområde jeg mener stadig væk der er rigtigt at vi holder den væsentligste indsats på det her område i stat og kommune

bemærke at vi har et par hængepartier omkring den statslige forvaltning

definitioner omkring grundvands og drikkevandsdirektiver og måden vi håndterer det på herhjemme det tror og håber vi

der kommer tilfredsstillende svar på

fra kommissionen og fra de nabolande som vi

håndteret det men ud fra det overordnede må vi sige at at venstre støtter det her forslag vi

nogle spørgsmål under udvalgsarbejdet

det arbejde som har været sat i gang som venstres ordfører også sagde for rigtig lang tid siden under den forrige regering af den her farve og som har været forlænget

forbedret og udvidet undervejs

i gang med at skalere ned på grundvandskortlægningen og

har dannet os det meste af overblikket er det en mindre opgave der udestår men det er jo ikke tilfældet tilfældet at vi lukker ned for noget her tværtimod siger vi at hvis vi kører videre frem til to tusind og tyve får vi et endnu bedre overblik end det vi har nu og der kommer jo stadig væk nye forekomster til der er stadig væk nye områder der skal indvindes og derfor synes vi at det er fornuftigt at fortsætte indsatsen om end på et lidt lavere niveau

så langt og når vi fortsætter kortlægningen på et lidt lavere niveau er

selvfølgelig også rigtigt at så kræver det ikke helt så mange timer helt så meget arbejde og derfor skal man selvfølgelig heller ikke betale helt så meget og derfor synes jeg det er fornuftigt som miljøministeren også

at man skal hive flere penge ind end det koster

varmt op om fortsættelsen af kortlægningen fordi vi tror det er nødvendigt at få et endnu bedre overblik vi synes det er fornuftigt at man gør det med færre midler og derfor opkræver en lavere afgift og vi glæder os til at diskutere i hvor høj grad vi er nået i mål når vi kommer til to tusind og tyve men for nuværende synes jeg det er rigtig fornuftigt at vi giver den så at sige en etape mere så har det

i det statslige regi og der mener vi ud fra hensynet til at det skal være en ensartet sagsbehandling og at vi ligesom

den samme kvalitet over hele landet at det er fornuftigt at blive ved med at

er det selvfølgelig også rigtigt som miljøministeren har tilføjet at man sagtens kan inddrage de lokale regionale interessenter i i det arbejde som skal udføres og det er derfor der er den her følgegruppe som venstres ordfører også henviste til generelt set kan vi jo

af høringssvarene at der er stor tilfredshed med at man laver en kortlægning vi kan se at det er vigtigt for rigtig mange ikke bare borgere men også organisationer at vi passer godt på vores grundvand og derfor er den her indsats

en gennemsnitshusstand med to voksne og to børn bruger

til en biografbillet alligevel men om ikke andet

så det synes jeg er godt og selvfølgelig skal man under ingen omstændigheder opkræve flere penge end nødvendigt så på den vis er det godt

bare så miljøministeren ikke tror at det kun er hende

at jeg generelt ikke synes at man skal give ministre for mange bemyndigelser men det er selvfølgelig noget jeg lige spørger ind til

jeg

et høringssvar nemlig hvor regionerne jo helt klart mener at de skal have opgaven frem for naturstyrelsen nu er det jo sådan i dansk folkeparti at vi helst så regionerne nedlagt det er hvad jeg vil kalde en mellemløsning i forhold til

men man kunne måske stille et spørgsmål

fordi regionerne kommer med en argumentation der siger

når vi i forvejen arbejder med jordforurening når vi i forvejen arbejder med råstoffer

kan man så også sige at måske er det på tide at netop jordforurening og råstoffer kommer under staten

eller under naturstyrelsen sammen med grundvandet sådan

hvis man skal bruge miljøministeriets argument sikrer et ensartet niveau som er argumentet for at lige præcis kortlægningen her skal ligge i naturstyrelsen men vi må jo se på om vi får

på et tidspunkt det kunne der være en god

den kvalitet af vand man kan få ud af hanerne der er rigtig mange steder i verden hvor man ikke kan drikke vand fra hanen og der er mange steder hvor det smager af klor derfor er det også rigtig vigtigt at vi har styr på de reserver vi har og derfor er grundvandskortlægningen jo en forudsætning for at beskytte vores ressourcer og det er så den der nu

nedsat takst kan man sige men det er rigtig vigtigt at kortlægningen kan fortsætte de næste fem år fordi vi ikke er helt færdige der er kommet en del høringssvar til

det nu lige er man kan få nogle af de forskellige interessenter der er

etableret en koordinationsgruppe som har repræsentanter både fra kl danske regioner danva foreningen af vandværker og geus sådan at

i forhold til at holde styr på vores

grundvandsreserve og også få kortlagt det der

måtte mangle når vi har brug for at åbne nye boringer

meget vigtigt at der er

ord kan jeg bare sige at det radikale venstre naturligvis støtter

i stedet for at stoppe nu

det betyder at gamle forureninger bliver mobiliseret og trænger ind i grundvand som vi gerne vil anvende som drikkevand

om indsatsniveauet så at sige er klimatilpasset

kommer af sig selv fordi finansieringen af kortlægningen klares på anden vis og kan ministeren oplyse om hun forventer at

fornuftigt at sikre kortlægning af grundvandet også efter to tusind og tyve her er vi enige i en lang række høringssvar som peger på at dette vil være helt nødvendigt vi er usikre på om placering af myndighedsopgaven i forbindelse med grundvandskortlægningen under staten er den bedst tænkelige placering vi har i hvert fald bemærket at der også kan argumenteres for en placering under regionerne sådan at det bliver en samlet forvaltning af grundvandsressourcen i sammenhæng med jord og råstofområdet det vil vi bore lidt i under udvalgsarbejdet vi har noteret os at regeringen har taget hensyn til behovet for etablering

på området vi synes godt at man kunne skrive dette ind i lovforslaget men det vigtigste er jo at den bliver etableret enhedslisten finder det er vigtigt at vedligeholde det eksisterende datagrundlag

derfor tilfreds med at regeringen efter høring af lovforslaget har præciseret dette enhedslisten synes at man burde overveje ikke at nedsætte provenuet fra det nuværende bidrag til drikkevandsbeskyttelse men i stedet bruge det overskydende provenu til forebyggende tiltag udpegning af boringsnære beskyttelsesområder de såkaldte

alt i alt er vi positive over for lovforslaget

svært at overskue konsekvensen af vi har noteret os at lovforslaget medfører en videreførelse og nedsættelse af

er en konsekvens af de reducerede opgaver

efter to tusind og femten og den kommunale opfølgende indsatsplanlægning vi har i hvert fald ikke

vandforsyningen og disse justeringer virker naturligvis fornuftige

konsekvenser bemyndigelsen efterfølgende kan få

at opretholde beskyttelsesniveauet og kortlægge muligheder for nye boringer og også for indimellem at revidere tidligere kortlagte områder men opgaven er mindre nu og derfor tilpasses indsatsen også det samme gør bidraget

per første januar to tusind og seksten til ni og tredive øre og

januar to tusind og atten modsat enhedslisten synes vi det er rigtig rigtig positivt og selv om fru pia adelsteen ikke var så begejstret for de syv og fyrre

også mange storforbrugere for hvem det har en kæmpe effekt og hvor det kan blive til mange tusinde kroner bidraget til indsatsen bortfalder ved udgangen af to tusind og tyve og så må vi jo til den tid tage samme drøftelse som vi har i dag hvis det er nødvendigt men det konservative folkeparti bakker op om indsatsen og også om de ændringer som vi behandler i dag

er de største og de vigtigste og af alle de miljøproblemer der var

jo også et meget relevant lovforslag vi står med her i dag det handler

simpelt hen om selve grundlaget for vores rene drikkevand nemlig vores grundvand

er i umiddelbar forlængelse

og som jo har betydet at det danske grundvand er

faktisk kan pumpe vores grundvand stort set urenset ud i vores vandhaner og drikke

er selvfølgelig også en af baggrundene for at vi kan eksportere vores vandløsninger til resten af verden

fortsætter vi altså kortlægningen af vores grundvand fra to tusind og femten til

kan vi jo så vælge der at forlænge hvis det er nødvendigt

men den tid skal vi bruge på at få kortlagt

på den måde bliver vi jo stadig klogere på vores grundvand og på hvordan vi bedst beskytter det samtidig som flere ordførere også har været inde på

drikkevandsbeskyttelsen som nu er på syv og tres øre per kubikmeter til nitten øre per kubikmeter

det er jo altså på baggrund af at opgavens omfang bliver mindre

at vi så på det tidspunkt tager stilling til hvad der skal ske

vi ikke vil give danmark en permanent udgift

om der er behov for den fremadrettet så derfor synes vi det er naturligt og det er også i forlængelse af den måde som man hidtil har gjort det her på det har hele tiden været en tidsbegrænset opgave

at hvis ikke vi vedtager et lovforslag nu så stopper den her opgave med udgangen af

den ansvarlige myndighed på området i stedet for

det er jo selvfølgelig et valg der har fordele

ensartethed i implementeringen og ikke mindst jo

mindre bureaukrati ved at beholde opgaven i staten og undgå flere

har ønsket at vi opretter den her koordinationsgruppe hvor vi så involverer repræsentanter fra kommunerne fra regionerne fra danmark fra

hvor vi så på den måde kan diskutere fremdriften i grundvandskortlægningen og selvfølgelig sikre at vi får en god og

om penge mellem skatteministeriet og miljøministeriet jeg skal bare

par spørgsmål om umiddelbart ser det lidt svært tilgængeligt ud for sådan

landene har brugt det pågældende arrangement til at styrke deres egen identitet ofte på bekostning af menneskerettighederne det er jo ikke noget

for at nævne alt for mange i den historiske række men

jeg har selv haft det helt tæt inde på livet i forbindelse med em i i ukraine

i håndbold i qatar

at foreslå den her debat er selvfølgelig at sige at uagtet hvem der sidder

i regering at uagtet hvem der er i opposition så skal man finde ud af at navigere i det her spændingsfelt imellem sport og politik

vi gør det på den mest begavede måde

vi står op for menneskerettighederne og ikke

det pågældende værtsland i kraft af vores deltagelse

skal respekteres og det arbejder vi for i alle relevante internationale fora og jeg tør godt sige at det gør regeringer i danmark uanset regeringens farve regeringen mener at man skal undgå at idrætten bruges politisk idrætten er dybest set leg og dyrker en ædel kappestrid hvor udøvere og tilskuere mødes om deres pension om idrætten på tværs af forskelligheder derfor skaber idrætten fællesskaber og derfor er idrætten god til at samle folk på tværs af nationer kulturer religioner og politisk ståsted

vigtigt at idrætten og idrætsudøverne er bevidste om idrættens integritet

idræt er leg og idrætten udvikler talenter der stræber efter at være den bedste i klubben i landet i verden idrættens integritet er tømret sammen af fællesskaber af

demokratisk åbenhed og af gennemsigtighed det er de internationale idrætsorganisationer som placerer værtskabet for internationale idrætsbegivenheder såvel danske som internationale idrætsorganisationer er private organisationer som bygger på medlemsdemokrati og derfor må deres ageren søges påvirket gennem medlemsdemokratiet og derfor må lederne af idrætsorganisationerne politisk stå til ansvar over for deres medlemmer

som stat som demokrati skal vi respektere foreningsfriheden men vi kan godt som politikere have forventninger til at idrætsorganisationerne opfører sig på demokratisk vis og baserer sig på værdier som demokrati

jeg håber at de vil sætte en etisk forsvarlig dagsorden og på den måde præge de internationale idrætsorganisationers beslutninger indefra det er sådan set det jeg forventer at danske idrætsorganisationer gør til hver en tid jeg forventer også at danske idrætsorganisationer i regi af de internationale idrætsorganisationer tager afstand fra trusler mod idrættens integritet trusler som korruption magtmisbrug doping matchfixing og krænkelser af menneskerettigheder for at nævne nogle centrale

internationale fora vil regeringen fortsat gå i dialog med de regeringer som ikke respekterer de internationale konventioner og menneskerettigheder det er det vi i årtier har kaldt

direkte kritisk dialog for eksempel har regeringen i regi af fns menneskerettighedsråd taget et initiativ på en anden led nemlig kritiseret

fn har besluttet at støtte det danske forslag om at qatar skal ændre sin lovgivning så arbejdstagernes rettigheder beskyttes bedre på samme vis har vi fra danmarks og eus side offentligt kritiseret den russiske lovgivning vedrørende homoseksuelle i forbindelse med ruslands værtskab for vinter

det er vigtige emner uanset om der bliver afviklet store idrætsbegivenheder som vi sætter på den internationale dagsorden regeringen vil også fortsætte indsatsen med at lægge pres på de internationale idrætsorganisationer for at arbejde for demokrati og gennemsigtighed det gør vi når vi støtter play the

og det gør vi løbende i relevante internationale fora

påvirke de internationale idrætsorganisationer ser jeg det som en styrke når danmark står sammen med andre regeringer og derfor søger regeringen netop at sætte fokus på eksempelvis god forvaltning

kan lægge pres på de internationale idrætsorganisationer til fordel for afholdelse af idrætsbegivenheder i lande der overholder menneskerettighederne

i forlængelse af eus arbejdsplan for idræt deltager danmark i eus arbejde med good governance god forvaltning og blandt andet indgår danmark i en arbejdsgruppe der udarbejder vejledende principper vedrørende demokrati menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder inden for idrætten herunder i forbindelse med tildeling af store idrætsbegivenheder

sammen med de øvrige europæiske ministre med ansvar for idræt har jeg på europarådets sportsministerkonference sat fokus på god forvaltning og bekæmpelse af korruption inden for idrætten danmark har både på ministermøder

underkomiteer i unesco vedtaget en sportsministererklæring og deltaget i udarbejdelsen af et idrætscharter som omfatter bekæmpelse af korruption samt fremme af social ansvarlighed og menneskerettigheder

så vi kan stå fast på vores danske værdier som demokrati gennemsigtighed og fairplay

det kan virke besnærende enten at blive væk fra idrætsbegivenheder der bliver brugt til at styrke værtslandets omdømme på bekostning af menneskerettigheder eller at bestemme at danske idrætsorganisationer skal stemme på bestemte værtslande i demokratiets navn men begge dele vil være problematiske at boykotte dansk deltagelse rammer først og fremmest danske idrætsudøvere der fratages deres mulighed for at konkurrere og stræbe efter at blive den bedste i verden det de har trænet og trænet og trænet for at nå meningen med den idræt og den træning som de har brugt så meget tid på mistes at bestemme over private foreningers stillingtagen i private

er ikke et demokratisk land værdigt foreningerne må og skal tage deres ansvar på sig men vi skal gøre hvad vi kan for at presse til åbenhed og gennemsigtighed i alle idrættens organisationer

skal bruge de relevante internationale fora

sætte dagsordenen om good governance og fokus på menneskerettigheder åbenhed og demokrati

selve fodboldkampen at snakke med

menneskerettighedsaktivister for at støtte dem i

stod over for og som repræsentant for ikke bare danmark men også

har fokus på jer derudover valgte jeg

og

fly derned og at de ikke ønskede at

når jeg ikke ønskede at sidde sammen med de andre vip

i opposition nemlig på den ene side

vi selvfølgelig skal og samtidig give udtryk for

vores politiske holdninger over for de værtslande som

overholder menneskerettighederne

spændt på at høre mine kollegaer om

i en situation hvor vi siger at der ønsker vi rent faktisk ikke at deltage og er det noget vi gør som nation eller

være døde på grund af de arbejdsvilkår

hvornår ramler vi ind i vores smertegrænse for

vi vil være med til også selv om vi prøver at forsøge

en lang række private virksomheder i dag faktisk har årsregnskaber i forhold til menneskerettigheder og

man har brugt sin organisation til at fremføre nogle af de her krav

at værtslandene overholder menneskerettighederne

er inde i en diskussion hvor der ikke er nogen lette løsninger

bliver ved med at sikre sportens uafhængighed og samtidig ikke stiller op og legitimerer

nogle værtsnationer som vi på ingen måde kan se os selv i

det er så klart dokumenteret at de

deltagelse ved store sportsbegivenheder

værtslandet ofte bruger det internationale sportsarrangement til at styrke sit omdømme i verden på bekostning af eksempelvis menneskerettighederne

en ny problemstilling det er en problemstilling som vi ofte er stødt på til diverse sportsbegivenheder det er

som jeg tror vi kommer til at diskutere

efter i dag men det understreger jo så bare endnu mere at vi også politisk skal tage debatten

det som herre uffe elbæk også selv var inde på nemlig europamesterskabet i fodbold i to tusind og seks som blev afholdt både i polen og ukraine

mishandlede oppositionspolitikeren julija tymosjenko

lang række andre brud på menneskerettighederne blandt andet mod homoseksuelle og andre

at idrætsorganisationerne bør tage det her lidt mere alvorligt

lidt mere detaljeret ind de måske har gjort indtil nu de bør måske

måde skal lave nogle etiske retningslinjer for hvordan

i maj to tusind og fjorten

sendte dbu flere ungdomslandshold fem dage til qatar på

træningslejre hos oliestatens sportsakademi det var rejser som udelukkende var betalt af qatar selv det mener jeg faktisk

at blive en brik i oliestatens storpolitiske spil gaverne bruges aktivt til at forbedre qatars omdømme

ikke ligefrem er det mest positive af slagsen vi har ofte set eksempler på korruptionsanklager og adskillige

så eksemplerne på problemerne omkring danmarks deltagelse ved store sportsbegivenheder i landet

er kritisable står faktisk nærmest i kø og det vidner om at debatten om danmarks fremtidige deltagelse er vigtig

diskuterer problemerne og at man ikke lader sig skræmme og dermed springer diskussionerne over vi står for en lang række fremtidige sportsbegivenheder

hvor qatar også er vært

at sports og idrætsorganisationerne skal have en bred debat om danmarks deltagelse i sportsbegivenheder der bliver brugt til at styrke værtslandets omdømme på bekostning af menneskerettighederne og derfor er

forhåbentlig kan sende et

hvert fald vigtigt at vi slår meget meget klart fast at vi ikke aktivt vil gå ind og legitimere korrupte regimer

vi ser derfor frem til at de forskellige idrætsorganisationer i danmark konstruktivt diskuterer hvordan og hvorledes den fremtidige danske deltagelse i sportsbegivenheder skal være

støtte at sådan et arbejde bliver så bredt så grundigt og så effektivt som overhovedet muligt det er dog også vigtigt at

den her sag at man skal turde tage debatten også selv om den er svær på baggrund af det

følgende forslag til vedtagelse

folketinget noterer sig at de internationale idrætsorganisationer suverænt træffer beslutning om placering af værtskabet for internationale idrætsbegivenheder og følgelig står til ansvar for de beslutninger man træffer folketinget erklærer sig parat til

idrætsorganisationer i deres kamp for fairplay og mod korruption nepotisme magtmisbrug doping medicinsk overforbrug samt matchfixing folketinget står bag skiftende regeringers indsats for at lægge pres på de regeringer som mod idrættens idé ikke giver idrætten for såvel kvinder som mænd frie

af

ville kunne udfolde sig så jeg vil ikke stå her og sige at der er en for manual til alle fremtidige vm

jeg vil anbefale derimod vil jeg anbefale

etiske retningslinjer for hvorledes

der bliver valgt begivenheder og så kan man

tage en diskussion med os politikere om

takke alternativet for at rejse den her debat i dag mange gange har det haft en klang af indenrigspolitisk debat i forhold til om vi skulle boykotte sportsevents og arrangementer eller ej det har altid været hvis

kunnet drage i tvivl om menneskerettighederne i et værtsland har været overholdt eller undertrykt eller om der har været mistanke om korruption i landet som har præget beslutningen hvorfor et sportsarrangement eksempelvis er kommet til det bestemte land de gange jeg har været med til at diskutere det

har socialdemokraternes holdning været at

lave boykot af idrætsarrangementer det rammer primært idrætten og det ønsker vi ikke men vi ønsker at vi skal gøre brug af alle andre midler

også når rammerne for arrangementerne skal sættes menneskerettigheder skal respekteres hvis ikke det skulle lyde fra alle partier fra den her talerstol i det land som har den mindste korruption i verden og hvor vi hylder ordentlighed og humanisme hvorfra

det her med politisk ageren hvor vi siger at vi tager den kritiske dialog når vi rent diplomatisk er i dialog med andre lande

også lige hørt fra herre uffe elbæk hvordan man kan gøre det men vi har også hørt fra kulturministeren hvordan vi i eu regi også da vi havde formandskabet

at sportsdagsordenen er en væsentlig dagsorden at sætte

at det arbejde er i udvikling i eu og at vi fra dansk side også sidder med

arbejdsgrupper som kan fremme de her gode rammer

vil korruption vi vil ordentlighed

også politisk har hos socialdemokraterne over at vi har organisationen play the

med hjemsted i danmark til at tale

den gode sag og ordentligheden det er en god eksponent i forhold til de værdier vi

internationale idrætsprofil og det liv der skal være og jeg er også rigtig glad for at

idan er med til at målrette og konkretisere den indsats der skal til for at man får fremmet de gode kvaliteter i sporten og idrætten så er der allerede

deres ansvar har et etisk regelsæt

at de italesætter det og får det til at lyde som det mest naturlige at

arbejder ud fra ja det er det der skal til jeg mærker mig også

gransker muligheden for at gøre det rigtige siger at dialog og direkte politisk indflydelse får man bedst når man er med og det er det jeg tror vi skal satse på og det er derfor jeg også synes det er rigtig godt at vi har instanser og kræfter som arbejder for at idrætsorganisationerne altså

poster får international lydhørhed når de kommer ud og kan være med til at sætte den rigtige

korruption magtmisbrug doping matchfixing og ikkeoverholdelse af menneskerettigheder passer ikke til det der er dansk mentalitet

de punkter jeg her har nævnt jeg skal læse

radikale venstre sf enhedslisten alternativet og socialdemokraterne

som folketing bakke endnu bedre op i forhold til vores idrætsorganisationer så de tager

også respektere at de er uafhængige organisationer selv om

offentlige bevillinger hvordan kan vi yderligere være med til at

det har jeg benyttet mangen en lejlighed til at gøre naturligvis i respekt for deres integritet men også ud fra

sige hvad der er min politiske bagtanke bag at jeg støtter dels udlodningspolitik i danmark dels er med til at sætte lovgivning op mod matchfixing mod doping og andet sådan at vi kender hinanden kender hinanden på holdninger og ikke har besvær med at give udtryk

holdninger er det tror jeg er med til at gøre at de er meget mere omhyggelige i også at få talt

vi kan jo sige menneskerettigheder ja men vi har jo også haft situationer i danmark hvor idrætsorganisationer er blevet kritiseret for at have været homofobiske eksempelvis og hvor den diskussion

er blevet taget på dansk jord men det er jo nøjagtig det samme der gælder hvis de er med til at lave idrætsarrangementer i nationer hvor værtslandet har en politik som

noget af det de kan og det jeg synes de bør gøre og det jeg også nævnte er at eksempelvis

skal være noget der står højt på en dagsorden når der diskuteres

stykke for stykke og arrangement for arrangement og så i øvrigt selvfølgelig komme med de politiske indvendinger man nu engang har

dilemma og det er

der sidder herre uffe elbæk skildrede jo så glimrende hvordan han selv

ikke kom med på flyet har jeg godt nok aldrig hørt før men

alle sammen enige om sportens fortræffeligheder

noget af det væsentligste er jo at alle møder alle med den baggrund

man skal dyste med alle og helst også alle steder og mødes med alle det synes jeg

jeg bliver så opløftet når jeg har været i mellemøsten og set

drenge og ungdomsspillere

hvordan fodbold kunne blive brugt på nogle fantastiske måder der blev altså ikke stillet spørgsmål

i i de kampe eller blandt de ledere

man spillede bare fodbold og det var det jeg synes var så fortræffeligt derfor mener jeg det er væsentligt at sige at sporten aldrig

på den her måde kulturministeren nævnte

idrættens integritet det synes jeg

at den den har sig selv

på på egne betingelser kan vi så ikke lide det som politikere skal vi sige det vi skal ikke holde vores kritik tilbage af de arrangementslande hvor det nu foregår men det grundlæggende er

at det er idrætten og idrættens integritet at man selv foranstalter sine ting det store shows

og vm i fodbold som jeg tror er de to største internationale begivenheder kan man undre sig over qatar og man kan også kritisere det

flytte det hele til omkring nytårstid alene det det giver jo anledning til undren

også ærgre sig over de gange der

har været boykot jeg husker

til det her sted det var mens der var krig mellem

amerikanerne blev væk og jeg synes det var så synd for de amerikanske sportsfolk som havde brugt ikke alene fire år men måske

til at forberede sig til det her stævne og var blevet udtaget og kunne komme med jeg fik lige så meget ondt af russerne som fik nogle guldmedaljer der som de nok ikke havde fortjent

det vidste de godt så det var ikke til nogens gavn og glæde og jeg var meget glad for at danmark

skal åbnes af statsoverhovedet det var træls med hitler

er blevet nævnt det var mere hyggeligt med kong harald i norge den gang det var i lillehammer vi vil helst have at det bliver åbnet af nogle ordentlige folk men sådan går det ikke altid og

dem aldrig nogen sinde blive gidsler i forhold til hvad vi ellers går og mener politisk de

skal pålægge dem noget i den her forstand kronprinsen er et andet

selvfølgelig er interessant netop fordi han

komité jeg mener han skal være der jeg mener også ministrene skal være der gerne kulturministeren og

man skal hellere holde skæg for sig og snot for sig og sige

for at støtte de danske farver ligesom kronprinsen gør det og det er så det det pres der så skal lægges på landene

og gøre det som man skal hovedopgaven er at støtte

gennemsigtighed skulle man så ikke være der altså flertallets

idrætsorganisationer skal arbejde for demokrati og gennemsigtighed men hvad med sporten altså det her

vil blande sport og politik sammen og hvad gør man så man blander sport og politik sammen og det er det

har ansvaret hvad man så lægger af pres efterfølgende er en politisk

som ikke kommer

i saudi arabien så dyrker vi sport og så spiller det danske landshold der og hvis saudi arabien er så venlige at komme og spille her hos os så gør de det men hvis man begynder allerede nu at relativere

der er nogle lande vi ikke kan være

vi ville acceptere det de synes måske at vores system er en vederstyggeliged men jeg synes da

blandet sammen og at mange af vores sportsudøvere også føler at de

dilemma når de deltager i i den her type arrangementer

undertrykker menneskerettighederne og når de netop ønsker faktisk også for at kunne

fra spillernes side oplevet som en støtte til at de kan

at danmark faktisk siger det her er ikke i orden men vi

forbud mod at danske hold spiller der

jeg kalder skæg for sig og snot for sig at

arrangement være der hvor man dyrker idræt sammen og har det fællesskab

de politiske sammenhænge med diplomater men også

på den anden side hylder vi idrætten som den samlende kraft

i det skisma står vi når vi skal afgøre hvor og hvordan vi skal stille os når store internationale idrætsbegivenheder finder sted i lande som vi ved

det dilemma har vi stået i en del gange blandt andet da

og det er en balancegang hver gang og der findes ikke ét fast svar på hvad vi skal gøre

blandt andet meget til institut for menneskerettigheder og de anbefaler at vi som udgangspunkt ikke boykotter ved at undlade at stille med udøvere

da det kulturelle møde som en idrætskonkurrence er er så vigtigt i forhold til at skabe mellemfolkelig forståelse skal danske politikere så boykotte sådanne begivenheder ja det må afhænge af situationen men det må altid være målet der er det vigtigste og ofte

vurderes det altså at vi kommer længere ved at møde op indlede en kritisk dialog med landets repræsentanter og eventuelt mødes med nogle af det pågældende lands kritikere eller kritiske organisationer og det var nøjagtig det som herre uffe elbæk gjorde da han var kulturminister og tog til ukraine da der var

em i fodbold her og mødtes med aktivister

som vi også siger i den vedtagelsestekst som radikale venstre bakker op om så er det de internationale idrætsorganisationer som placerer værtskabet for de internationale idrætsbegivenheder

magthaverne de er afholdt med store konsekvenser for lokalbefolkningen og den arbejdskraft som ofte bliver importeret arbejder under kummerlige forhold grundlæggende mener vi i sf at det er vigtigt at vi respekterer idrætsorganisationernes autonomi og vi skal ikke blande sport og politik for en af idrættens styrker

er jo lige præcis at man på banen ikke skeler til hverken politiske

men alene fokuserer på sporten

alle lige samme regler gælder lige meget om sportsudøveren kommer fra kina danmark kenya eller rusland men hvad så i de situationer hvor magthaverne ikke respekterer den adskillelse men i stedet udnytter idrætsevents til at befæste og demonstrere deres ikkedemokratiske styre

hvor modsætningen mellem dansk idræts stærke demokratiske værdier og de samfundsmæssige forhold

de lande hvor der arrangeres prestigefulde

bliver for store jo det synes jeg faktisk

idræt har en helt særlig styrke takket være det folkeoplysende udgangspunkt idrætten afspejler nogle af vores grundlæggende demokratiske værdier nemlig respekt for den enkelte fairplay fællesskab og mellemfolkelig forståelse og dansk idræt har

deltagelse der er rigtig mange som arbejder frivilligt i idrætsforeningerne og samtidig har man også der nogle stærke demokratiske ledelsestraditioner så jo i danmark

i skærende kontrast til den internationale tendens til at idrættens gennemslagskraft oftere og oftere misbruges til snævre magtpolitiske formål enten indenrigs eller udenrigspolitisk vi ser korruption og

politisk misbrug vi ser også hvordan den internationale kamp mod doping og matchfixing desværre ofte bliver halvhjertet vi oplever oftere og oftere hvordan nyrige autoritære stater med et tvivlsomt forhold til menneskerettigheder vælger massive økonomiske satsninger for at sikre sig globale events og også markere idrætspolitiske magtpositioner og desværre er der en modsvarende tendens til at de demokratiske lande mister folkelig opbakning

det er nogle rigtig store udfordringer som den internationale idræt står over for det er ikke folketinget

der må afholde og deltage i de forskellige sportsbegivenheder de internationale idrætsorganisationer som placerer værtskaberne

internationale idrætsbegivenheder er private interessefællesskaber og derfor er det i sidste ende deres ledere som skal stå til regnskab for deres beslutninger

op til sportsorganisationerne selv at sørge for at de lande som er værter for arrangementerne ikke bryder med menneskerettighederne i forbindelse med afviklingen og det er også dem der

for de retningslinjer der håndterer situationer hvor værtsnationen alligevel ikke overholder menneskerettighederne men fra sfs side

gerne opfordre de danske idrætsorganisationer til at påtage sig et større internationalt medansvar og bidrage med den viden og den demokratiske debatkultur som historisk har gjort danmark til et foregangsland inden for idrætten i hvert fald en klar opfordring til at byde sig til og sikre en større invitation end der allerede sker i dag dansk idræt har generelt et godt ry som effektiv og korruptionsfri samtidig med at vi har gode erfaringer fra samspillet mellem det offentlige og de frivillige organisationer sådan som vi kender det i danmark og det kunne mange lære af ministeren påpegede ganske rigtigt at danmark jo allerede er godt i gang blandt andet i samarbejde med fns menneskerettighedsråd ved kritik af immigrantarbejdernes manglende rettigheder i qatar og ved kritik af blandt andet ruslands lovgivning om homoseksuelle ved vinter ol i sochi sidste år her vil jeg bare

stilfærdigt opfordre til

spørg de homoseksuelle om det er i deres interesse at man for eksempel boykotter eller kan vi bruge idrætsbegivenheder til også at sætte fokus på deres særlige situation

særlig glad for som ministeren nævnte at danmark sammen med atten andre eu lande i to tusind og tretten underskrev den erklæring som anerkender idrættens gode potentiale til bekæmpelse af diskrimination samt medvirken til mangfoldighed tolerance respekt og retfærdighed og at der i den forbindelse også blev opfordret til overholdelse af menneskerettighederne for alle de stater som deltager i store

til sidst vil jeg lige nævne unescos vedtagelse af sportsministererklæringen samt udarbejdelsen af idrætscharter til bekæmpelse af korruption og fremme af social ansvarlighed og menneskerettigheder det synes vi i sf er nogle rigtig gode indsatsområder som bør styrkes så fra sfs side er vi glade for debatten i dag og vi ser frem til processen for eksempel også omkring vedtagelsen af de idrætspolitiske sigtelinjer

til at udvikle en global strategi for at fremme for eksempel etik demokrati og bæredygtighed også i idrætten vi kan tilslutte os det forslag til vedtagelse som foreligger og er oplæst

hvor svært det rent faktisk er at lægge det der nødvendige pres

i forbindelse med større idrætsarrangementer

høre sf ud over den debat vi har i dag hvordan kan

fortsætte med at diskutere de her ting sådan at vi ikke bliver taget på det forkerte ben næste gang vi står og skal sende vores

den ganske præcise tale som jeg synes

meget på sin plads vi skal jo nu arbejde blandt andet med de idrætspolitiske sigtelinjer det er ikke sikkert vi kan gøre det hele her men vi kunne jo

vi fordeler midler til idrætsorganisationer

hinanden fast på at vi vil noget med vores idræt altså at at det her med demokrati det med bæredygtighed det med fairplay

vil vi også se nogle tydelige tegn på

faktisk sker og så synes jeg vi skal passe meget på

de skal jo lige præcis gå ud og vise det som vi ønsker at de skal

faciliteter som også kan give den brede befolkning bedre idrætsoplevelser senere og at det skal være idrætsanlæg

som ikke belaster miljø og og klima så synes jeg vi er kommet godt stykke

det er hele tiden en afvejning vi skal også passe godt på vores idrætsudøvere

bare fordi der er der er penge som står og lokker dem det er noget af det jeg synes blandt andet med ungdomsholdet der tager til qatar det er fristende

og der skal vi da selvfølgelig være vagthunde fordi rigtig meget styres af penge og det styres af de der kæmpe kæmpe store events som der skal ufattelig mange penge til

ude i verden og det er der vi skal lægge vores kræfter og

i de internationale komiteer i de bestyrelser de råd hvor vi overhovedet kan komme til det men det er en knivskarp skelnen mellem hvornår vi politisk

bakker op om de internationale og også danske organisationer og deres integritet

som dyrker den frie

og støtte det jeg synes ikke ungdommen skal få det til at se ud som om alting er godt i qatar der forbeholder jeg

og nedlægge et forbud mod at de eller andre tager af sted det mener jeg ikke er en politisk beslutning vi skal tage

til de danske kampe jeg tror faktisk at kronprinsen følte sig mere eller mindre alene da han sad med emiren i den tomme hal

fra andre lande som kom i finalen jeg synes det var fuldstændig latterligt men desværre

et diktatur som misbruger mere end en million migrantarbejdere som ikke har menneskerettigheder og faglige rettigheder mange af migrantarbejderne får stort set ingen løn og tusindvis af dem dør på deres arbejde

om et diktatur som har købt sig til et utal af store idrætsbegivenheder som vm i håndbold i svømning atletik og fodbold og et pro tour cykelløb

når det handler om kvindeundertrykkelse homofobi og menneskerettigheder

ikke så lidt endda kan vi sidde og kigge på det nej det kan vi vel ikke som det står i vores forslag til vedtagelse forventer vi at danske idrætsorganisationer i regi af de internationale idrætsorganisationer tager afstand fra truslen mod idrættens integritet

korruption magtmisbrug overforbrug doping matchfixing og krænkelser af menneskerettigheder

vedtagelse ikke rykker ved virkeligheden vi bliver nødt til at følge op med handlinger

indgive protester for eksempel gennem eu gennem europarådet og ilo vedrørende qatars overtrædelser af menneskerettigheder og de faglige rettigheder men qatar vil næppe rette ind de reagerer stort set ikke i den forbindelse har vi som politikere fået en bemærkelsesværdig rapport fra idrættens analyseinstitut idan den hedder den globale idrætskrise er danmarks store chance

en rapport om modsætningsforhold mellem idrættens værdier og de faktiske samfundsmæssige forhold i de lande som i stigende grad dominerer den internationale idrætspolitiske dagsorden

globale events idrættens muligheder for at fremme respekt for den enkelte

idrættens fascination og gennemslagskraft misbruges til magtpolitiske formål i indenrigs og udenrigspolitik det betyder jo at idrætten mister sin troværdighed både for os som nyder de store events

i breddeidrætten der skal gøres noget

for danmarks indsats i international idrætspolitik jeg har på den nylige kongres i dif taget det op over for idrætslederne de virker positive over for ideen

vil godt følge med hvis i som politikere går i spidsen med det som udgangspunkt vil jeg spørge regeringen og idrættens minister

at diskutere og vedtage en handlingsplan i forlængelse af idans rapport handlingsplanen skal

at skabe en langsigtet aftale om danmarks deltagelse i international idræt

profilere dansk idræts styrkesider internationalt og inspirere andre nationer til øget idrætsdeltagelse med disse ord håber

også gå så vidt som til at takke kulturministeren for besvarelsen af

der er omkring foreningsarbejde idræt

der skal arbejde med de spørgsmål vi her diskuterer

skal blande sig og hvor meget man skal lægge op til dialog med idrættens ledere og

til selv at rydde op hvis man bare tænker lidt tilbage

affødt en selvransagelse

de enkelte idrætsudøvere

også vi kan glæde os i hvert fald i dansk regi qatar er nævnt nogle gange vi oplevede

land der købte et håndboldhold for at klare sig det er imod al etik og så langt man

vi har af et landshold vi kan glæde os over at den række af danske sportsfolk der blev spurgt

det kunne tyde på at vi har idrætsudøvere også eliteidrætsudøvere der har den der foreningstradition med sig og måske også en stolthed

en en ildeset størrelse

dårligt blev lyttet til og blev forment adgang en række

steder på grund af sin kritik især af ioc

det faktisk er en anerkendt størrelse

synliggøre de værdier vi har i dansk idræt det foreningsdemokrati vi har og det det bygger på respekten

hvad der var uhørt da det startede

en særlig dansk start det startede

det skulle vi måske hellere tænke på i stedet for

vi kan lave handleplaner i et folketing om

en forøgelse af støtten her i sidste omgang men vi skal se på fordelingen af penge igen til hele det område og der vil jeg godt annoncere at det måske var en overvejelse værd at

træghed der ellers normalt har været i store

anden mærkelig uransagelig måde var demokrati ikke det der stod først for og kritik var helt uhørt

har fået det skrift fra

i opbrud internationalt og

er et personligt anliggende men også et foreningsanliggende

i sidste ende skal de der ledere altså stå til ansvar over for deres egne demokratier deres egne organisationer deres egne strukturer og ikke stå til ansvar over for en regering eller et

at formulere en eller anden handleplan som man så kunne

byen med så har vi virkelig øvet vold mod

kender nogen grænser vi sender erhvervsdelegationer vi bruger uanede mængder af ressourcer på at eksportere

hvor der er en speciel politisk situation men det var der ikke før februar sidste år

for at promovere

alligevel diskuterer vi om vi skal sende håndboldherrerne af sted til qatar for at deltage i håndbold vm om vi skal deltage i

i kina eller vinter ol i sotchi

ikke noget vi politikere skal blande os i jo hvis vi valgte at lave en boykot imod de pågældende

kunne vi blande os i det

hvis vi har den dobbeltmoralske holdning at vi godt vil eksportere til dem og handle

når man for eksempel opfører stadionanlæg til store idrætsbegivenheder

fra idrættens side næ men det kan vi gøre fra politisk side og igen er det jo hykleri af værste skuffe vi handler med de lande hvor daglejerne

politisk samkvem med de lande og vi vil gøre alt for at få endnu bedre forhold til de lande så hvor ligger ansvaret

borgfred mens der var idrætsbegivenheder

var der fuldstændig fred mellem de forskellige nationer i det græske samfund

den debat kan jo føre til nogle

at man sådan får pustet sig op og får sagt og gjort nogle ting

i hvert fald vores holdning fra konservatives side at man skal passe på med ikke at agere sådan

fordi man ikke tør tage de politiske konsekvenser i forhold til de lande man har

på andres vegne men ikke selv

af de skåltaler som jeg også har hørt nu her at politik ikke skal blandes ind i sport

en autonomi og selvstændighed for idrætten vi skal ikke gøre idrætten til gidsler for vores politiske holdning så

hvad man mener om samkvem handel og relationer til de pågældende lande idræt er jo fællesskab idræt er harmoni idræt er opfordring til

samkvem idræt er en helt anden form for internationalt fællesskab som vi andre kunne lære rigtig meget af

i idrættens verden selv har en holdning selv har et moralsk kodeks

hvordan man har den relation skal man tage den diskussion når man er sammen med de pågældende mennesker i internationale fora det kan være ioc

en sag for idrætten selv og det diskuterer man jo løbende og konstant i idrættens verden hver eneste dag både i internationale fora og i nationale fora

det må idrætten selv om idræt skal ikke blandes sammen med politik

må have lov til at have den autonomi og den uafhængighed som gør at vi politikere ikke skal

det jeg bare ikke kunne forstå på ordføreren var

diskutere om det var rigtigt at handle med de pågældende lande det ligger uden for den diskussion vi i øvrigt har her i i salen men nu bragte ordføreren det selv op spørgsmålet

hvor man har skullet repræsentere danmark i forbindelse med større

når vi er der skal give udtryk for vores holdning og måske endda også

støtte op om den demokratiske opposition der er i det pågældende land og

bruge anledningen til faktisk at

der nogle lande som overtræder menneskerettigheder og som jeg mener vi skal være hårdere og mere konsekvente over for

er pinligt at se at vi ikke skrider over for jo så en storpolitisk diskussion

men jeg vil ikke pålægge idrættens verden

var det naturligt at jeg forventede at idrætten fulgte op på det for så var der sammenhæng i retorikken og i argumentationen men så lang tid vi

en autonomi og en uafhængighed hvor de træffer

egne beslutninger i forhold til hvem de vil samarbejde med og hvor de vil deltage

er jo det vi diskuterer i dag jeg er overhovedet ikke fortaler for at vi skal boykotte nogen som helst jeg synes faktisk

som ordføreren at vi skal indgå i de relationer

på en kritisk og begavet måde og det er jo det som

i forhold til hvem idrætten samarbejder

det er op til dem selv jeg ved de konstant selv har en

og dem stoler jeg hundrede procent på

søren espersen stod her på talerstolen og sagde at i sporten er det væsentligt at alle møder alle

lad aldrig sportsfolkene blive gidsler fuldstændig enig

den til enhver tid siddende kulturminister gør det fuldstændig enig det er derfor jeg tager af sted

derfor er det lidt spidsfindigt hvori forskellene

når vi nu har to forslag til vedtagelser

der foregår rigtig meget diskussion i idrætsorganisationerne

arbejder i fifa meget målrettet på at prøve at skabe større klarhed større åbenhed

en rapport som fifa ikke vil offentliggøre

der skaber en usikkerhed omkring hvad

de organisationer de internationale ikke i vores egne dem kender vi fint nok og der er åbenhed og gennemsigtighed hos dem

og de har jo lavet et meget stort program som også blev præsenteret på difs kongres af deres nye formand og det har de jo gjort

for at få introduceret ønsket om good governance når jeg nævner

for at understrege og demonstrere om jeg så må sige eller beskrive at idrætsorganisationer jo også er klar over der er ting der kunne være bedre og som måske er en risiko for den integritet som vi alle

er enige om idrætten har og skal blive ved med at have

afholde de olympiske lege så vi må prøve at finde nogle løsninger der kan sprede udgifterne

være hovedsæde for de olympiske lege danmark kunne være med vi kunne tage sejlsport

håndbold og cykelsport eller noget andet og sverige kunne

også være med så vi deltes om så det blev mere overkommeligt for landene at

så vil jeg godt understrege at politikerne har nogle relevante fora at drøfte en lang række forhold

ministre som har ansvar for sport i eu som samarbejder for at drøfte

i givet fald kan bidrages med for at løfte nogle

og som trænger sig på matchfixing doping og så videre er jo fælles grænseoverskridende problemstillinger som vi samarbejder om

også deltager derfor kan man ikke bare sige at politikerne skal holde sig væk fra alting

relevante områder hvor det er vigtigt at vi drøfter det

med til at sætte en dagsorden til eftertanke det er også vigtigt at idrætsorganisationerne som har deres

det er deres opgave og ingen anfægter at det er deres ansvar og deres opgave idrætsudøverne gør deres nemlig prøver at blive de bedste i verden

kraftigt ind på med deres træning og samarbejde i øvrigt

spørger til regeringens holdning til idrættens analyseinstituts og play the

seneste udspil som jo også er kommet til kulturordførerne jeg synes det er et punkt vi skulle

at vi skal snakke om udmøntning af idrættens sigtepunkter

oprindelig meningen som jeg har fået det fortalt

skulle brede sig til andre lande så det blev et fællesskab af lande

og som er bestemt da vi vedtog det her i folketinget

bare ikke kommet flere til men det interessante er at rigtig mange sætter pris

at få os alle sammen til at forholde os til hvad der

ikke foregår eller hvad man tror der foregår

brian mikkelsen som tager et tema frem som jeg godt nok

idrætsorganisationerne mener at når danmark som land

med en regering

og de investerer i qatar fordi det er et godt investeringssted

ved om idrætten skal deltage når værtslandet er qatar

det vi anfægter det vi diskuterer med blandt andet idrættens

fremme mulighederne for at der bliver mere åbenhed i de beslutninger som træffes

også dyb respekt for det

som regering som folketing og som land idrættens formål er ikke at skulle tjene penge men at bevare idrættens integritet

er meget stor forskel på at være en virksomhed

og globalt at fastholde den integritet og troværdighed der er omkring dem

mister vi noget som er meget meget værdifuldt

skal ikke meget til før det kan gå galt derfor er

har taget fat på good governance og på at prøve at lette det økonomiske pres når man skal etablere de olympiske lege derfor er det jo ikke et modsætningsforhold

ikke man skal skabe unødvendige fortænkte modsætningsforhold men prøve at høre efter hvad det er de forskellige aktører siger og hvad begrundelsen for deres meninger er så tak for

bred opbakning til at vi løser de opgaver i de fora som vi hver især har som politikere henholdsvis idrætsorganisationer

kan kun hjælpe hinanden og få det bedste ud

at fortælle om det her det startede som

og nu er det ligesom mere blevet en bærer af danske værdier

organisationer der i hvert fald slog syv kors for sig da vi startede det her

er det

til at også idrættens organisationer er med til at støtte det

et fælles løft på det område fordi det er en særlig dansk kanal til at bidrage med de her værdier og der

det ser jeg som en anden mulighed end at tro på at det kunne være

punkt på dagsordenen hvor han gav et fremragende indlæg om de risici der var rundtomkring og om hvordan det gik med korruptionsafdækning og så videre rundtomkring det var

europarådet han skulle tale der så

vækker irritation nogle steder men de vækker altså også

de har lavet om hvorfor det er at man måske nu skal slå til med danske værdier i den sammenhæng

vi har et værktøj som kan blive virkelig nyttigt

ja det

den her situation havde vi en chance for faktisk

at lytte til hinanden og måske finde hinanden

men den ligger nok et eller andet sted imellem os det er derfor

jeg synes at debatten her er så vigtig

politikere som folketing kan være mere forberedte

og skal sende vores gode idrætsfolk ud i verden for at repræsentere danmark så